anmeldelse anne grete holmsgaard og sophie hæstorp andersen

foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer

erling bonnesen rené christensen og tage leegaard og der kan stemmes

afstemningen slutter

forslag til vedtagelse nummer v tre og halvtreds er vedtaget herefter

to og halvtreds af bente dahl bjarne laustsen kristen touborg og per clausen bortfaldet

der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

afstemningen slutter

er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og vi går til afstemning

afstemningen slutter for lovforslaget stemte en hundrede og ni imod

der afstemningen slutter

for lovforslaget stemte en hundrede og tretten imod

for lovforslaget stemte tres

afstemningen slutter for lovforslaget stemte

halvtreds unge mennesker med svære psykiske lidelser i danmark for nogle år siden besluttede et meget bredt flertal i folketinget at unge under fem og tyve år med psykiske lidelser skulle have den høje kontanthjælp og ikke ungeydelsen

det var meget vanskeligt for dem både at passe deres behandling og få deres liv til at hænge sammen på den lave ungeydelsen det var der bred enighed om men

der modtog starthjælp på den langt langt lavere starthjælpsydelse

det her beslutningsforslag ønsker at gøre op med også fordi

har kaldt det her direkte diskrimination vi har ønsket at de unge

psykiske lidelser skulle sidestilles med de unge kontanthjælpsmodtagere der har psykiske lidelser således at de alle sammen fik de omkring titusind kroner om måneden

vi havde jo en forventning om at liberal alliance

på deres egen hjemmeside angiver at være imod starthjælpen ville tilslutte sig det

som derfor kunne finde flertal i folketinget men i ellevte time før førstebehandlingen indgik man en aftale som nu har udmøntet sig i det ændringsforslag vi debatterer her som altså handler om at de unge psykisk syge måske halvtreds mennesker på landsplan som er under fem og tyve år

have et tillæg men kun så de kommer op på den højeste starthjælp

det jo en stadfæstelse af diskriminationen

bringes op ikke til det høje kontanthjælpsniveau men præcis til det niveau som et bredt flertal i folketinget var enige om ikke var højt nok til unge kontanthjælpsmodtagere man løfter dem altså en lille smule men kun op til niveau med ungeydelsen

altså bredt i folketinget kunne blive enige om slet ikke var nok til unge med psykiske lidelser det er en åbenlys diskrimination og når man kender debatterne der har været om

kan det måske ikke forbavse at venstre og konservative og dansk folkeparti holder sig stålsat til

fortsætte diskriminationen men det er forbavsende at et parti liberal alliance

med psykiske lidelser på starthjælp om end en marginal højere starthjælp i stedet for at tilslutte sig

de unge med psykiske lidelser som har så svære problemer

og derfor er der kun det principielle tilbage og det principielle er altså at et meget meget snævert flertal i folketinget har besluttet sig for at hvis man er ung og har psykiske lidelser

og ikke har boet i danmark syv af de sidste otte år kan man klare sig for langt langt lavere leveomkostninger end hvis man er ung psykisk syge og har boet i danmark hele sit liv

hvis forældre var flygtninge vi ved godt at det primært rammer men det gælder

set alle der ikke har været i danmark syv af de sidste otte år og det betyder altså at de må leve med de svære problemer som et bredt flertal i folketinget ikke vil acceptere

det er derfor skuffende at der tilsyneladende er flertal for

de andre forslagsstillere og det er for at opklare en misforståelse opstået nemlig at vi selvfølgelig ønsker både at hæve ydelsen for unge starthjælpsmodtagere

også for unge psykisk syge på introduktionsydelse

og tage bestik af sin egen politik

er formuleret på partiets egen hjemmeside og stemme nej til ændringsforslaget sådan at vi kan fastholde at unge psykisk syge ikke skal være på starthjælp

for ændringsforslaget stemte halvtreds

er forkastet jeg betragter ændringsforslag nummer en tiltrådt af et flertal

som vedtaget det er vedtaget

der er ikke stillet ændringsforslag herre bjarne laustsen markerer at han ønsker ordet

først og fremmest justitsministeriet men

beskæftigelsesministeriet og jeg har

beskæftigelsesministerens intention

om at ville gøre noget reelt i

fået asbestose eller anden form

for sygdom som sagtens kunne

justitsministeren så lovet at rette op på

et af svarene under førstebehandlingen var at justitsministeren ville vende tilbage med når han havde konfereret med beskæftigelsesministeriet da det her jo drejede sig

kunne bryde ud mere end tredive år efter

noget i retning af at det mere i teorien

om der dukker nogle sager op

elastik i metermål og derfor vil jeg godt her imellem anden og tredje behandling varsle at

vi er altså interesseret i at folk der kommer til skade og det kan være ved erhvervssygdom det kan være

erstatning selv om der er gået tredive år og

imprægnering vi har haft grindstedværket og så videre

været en lang række eksempler og det har vist sig at

kan have en absolut forældelsesfrist på tredive år derfor er det jo positivt at vi nu er kommet tingene et skridt nærmere således at der

det kan være ministeren kan svare i dag hvornår er det så at man vil komme med

retter op på den skævhed som jeg fortalte om fra to tusind og seks

frem her til tredjebehandlingen som jeg tror er på torsdag

om ordet og så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

ingen der beder om ordet så er forhandlingen om ændringsforslagene

for ændringsforslaget stemte halvtreds

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal

for ændringsforslaget stemte ni og fyrre

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling det har folketinget

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

clausen beder om ordet som ordfører for enhedslisten

for handel med ulovlig og

indrømme at lægemiddelindustriens meget ivrige lobbyvirksomhed for forslaget måske nok har bekymret mig en smule og kunne antyde at der kunne ligge andre ting bag det her forslag end bare hensynet til folkesundheden men der er et enkelt område hvor vi synes at

og det er den del af lovforslaget der åbner op for at man fremover fra lægemiddelstyrelsens side skal kunne henvende sig til

bede dem om at lukke adgangen til en hjemmeside

også på et mere principielt plan

er der sådan set ingen tvivl om at det her er en rigtig dårlig idé vi har jo set hvordan det har bredt sig fra område til område startende med børnepornografi hen over terror til efterhånden at omfatte det ene område efter det andet det sidste område hvor man åbnede op for at man kunne gå ind og lukke adgangen til hjemmesider

adgangen til hjemmesider hvor der foregik ulovligt spil og nu gælder det altså også hjemmesider hvor man kan købe ulovlig medicin det er faktisk ganske svært at forestille sig

der overhovedet er noget formål der ikke kan siges at være så vigtigt at man med henvisning til det kan lukke adgangen til hjemmesider

den måde har man altså betrådt en vej hvor man systematisk og målrettet og målbevidst er i stand til

ned for den frie udveksling af synspunkter informationer og så videre på nettet det har der været forsøg på at få en principiel diskussion om her i folketinget og den diskussion er sådan set endt på den måde at et klart flertal i folketinget synes at det er en rigtig dårlig idé at gå videre ad den her vej derfor er jeg overrasket over

et flertal i folketinget der i den her konkrete sag vælger at sige så tager vi også det med jeg ved godt at nogle trøster sig med at internetudbyderne jo bare nægte at følge lægemiddelstyrelsens henstilling og sige vi lukker ikke adgangen for den hjemmeside men det betyder jo at internetudbyderne skal bruge ressourcer tid kræfter og økonomi på at gennemgå en retssag som de ikke har nogen egeninteresse i fordi de jo ikke har nogen egeninteresse i at der er adgang til konkrete hjemmesider derfor vil erfaringerne formentlig også på det her område være ligesom de har været på andre områder at

når det så sker på det ene område

må man jo stille sig selv det spørgsmål om det her ikke efterhånden har taget et omfang hvor det for alvor er et angreb på

som vi går ind for at der skal være på hjemmesider vi har jo kun kritik og afstandtagen tilovers for lande som systematisk og målrettet forhindrer at kommunikation

men det er bare et helt afgørende problem at vi så faktisk selv i større og større omfang benytter os af det jeg synes sådan set at det flertal der er i folketinget når

diskuterer de her ting principielt for at man skal forsvare ytringsfriheden

på internettet også i den her sag burde vise hvad

de står for og afvise at man inddrager det her element det er blevet sagt

et meget vigtigt element for at få systemet til at fungere

nemt at omgå de her spærringer

også skadevirkningen i forhold til ytringsfriheden men derfor er hensigten jo alligevel

der ønsker at sælge ulovlig medicin hele tiden kan oprette nye hjemmesider som gør at de altså har en mulighed for at komme i kontakt med mennesker så siger man at det jo er et særligt argument for

hjemmesider fordi det vil være alt for besværligt at gøre det ved hjælp af

det som var udgangspunktet var at der altid skulle være en domstolskendelse jeg synes bare at

opmærksom på at man altså på det her område gør op med nogle principielle grundholdninger om at der skal være frihed for ytringer på nettet det gør man op med af hensyn til nogle bureaukratiske argumenter om hvad der er det nemmeste

man først har betrådt den vej er det meget svært at se hvor man ender

eller rettere sagt det er meget bekymrende at se hvor man ender henne jeg synes sådan set at dem i folketinget som indtil nu har tilkendegivet at de ikke kan støtte enhedslistens

skal overveje om der overhovedet findes noget område hvor de ikke bare synes vi skal give myndighederne mulighed for at gå ind og lukke adgangen til hjemmesider

synes at det der foregår er ulovligt og så skal man tænke over om man ikke også synes at så har vi i et retssamfund som det danske bevæget os meget meget langt ud ad en forkert tangent

vil ende med i lighed med socialdemokraterne sf og radikale venstre

støtte enhedslistens ændringsforslag

for ændringsforslaget stemte en og halvtreds ni og halvtreds stemte imod

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte halvtreds

ændringsforslag nummer en stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre syv tiltrådt af et flertal

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

så er forhandlingen sluttet vi går til

til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling det er vedtaget så er der en pause så medlemmerne kan forlade salen i god ro og orden før vi går til

i forbindelse med finanslovaftalen for to tusind og elleve aftalte regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne en række væksttiltag et af

tiltrække kapital til vækstvirksomheder i danmark

vi står med nu som skatteministeren har fremsat en af de allerstørste udfordringer for vækstvirksomheder i danmark

kunne tiltrække den nødvendige kapital for at sikre udviklings og ekspansionsmuligheder det er en helt central udfordring for at sikre de rammevilkår der gør at nye virksomheder og iværksættere

til gavn for vækst og beskæftigelse i danmark det der blev aftalt i finanslovaftalen

en skattefordel ved at selskabers investeringer i unoterede iværksætteraktier under

skattefrie det er allerede sådan at hvis man personligt investerer direkte i et selskab

af gode grunde ikke omfattet af reglerne for selskabers beskatning af porteføljeaktier dermed kunne man jo egentlig have

afkastet for selskabers investeringer som vi lavede som en del af forårspakke

kapital til iværksættere og vækstvirksomheder snarere tværtimod så vi har naturligvis lyttet til de problemstillinger der

rejst og nu kommer vi med en konkret løsning for i venstre vil vi sikre væksten i danmark de bedste vilkår

million kroner det svarer til to million euro i unoterede iværksætteraktier under visse omstændigheder som sagt fritages for beskatning vi har sat grænsen så højt som eu’s statsstøtteregler giver mulighed for og i forhold til

faktisk også foretaget en række ændringer

imødekommer nogle af de forhold der blev påpeget under høringen der stilles et krav om en ejertid på mindst tre år for at sikre at investeringerne i virksomhederne bliver i virksomhederne og dermed er med til at sikre en arbejdskapital så virksomheden kan anvende kapitalen til at udnytte sit vækstpotentiale ordningen er dermed ikke

tiltænkt kortsigtede investeringer som ikke har til formål at sikre en udvikling i virksomhederne som jeg var inde på er der elementer i det her der følger af eus statsstøtteregler ordningen skal notificeres

i forhold til den model vi har valgt og i forhold til de regler

er vi meget sikre på at det skulle være en formssag

den notifikation på plads i venstre ser vi med stor tilfredshed på at vi med dette forslag gør det mere attraktivt at investere i danske vækstvirksomheder og iværksættere det er til gavn for væksten i danmark og derfor støtter vi

at vi skal holde os inden for eus statsstøtteregler og der er jo en række områder hvor der er statsstøtte og derfor kan man ikke

er rig lejlighed til at vi som folketingsmedlemmer

tingene vedrører har mulighed for at rejse spørgsmål af så

den socialdemokratiske ordfører her gør jeg vil sige at der er rig lejlighed til at vi under

udvalgsbehandlingen kommer det nærmere og jeg er helt sikker på at den socialdemokratiske ordfører nok skal stille de spørgsmål til skatteministeren

nogen uklarhed hos den socialdemokratiske ordfører om hvad det her lovforslag betyder

klaus hækkerup som ordfører

de to foregående ordførere har allerede været godt og grundigt inde på

hvad lovforslaget sådan mere

med virksomheders investeringer

regeringen og dansk folkeparti aftalen forårspakke 20

beskatning af deres investeringer nemlig

så der ikke var forskel på hvilken form for investering man foretog man fik den samme beskatning uanset

har været en skærpelse af beskatningen af investering i

gøre at færre vil investere

at der har været den stramning

fire og halvfems som vi behandler nu nemlig at der indføres skattefrihed for virksomheders investeringer i

mere kapital til de her mindre virksomheder som jo alt andet lige skal danne grundlag for

fremtidens erhvervsliv her i danmark så alt andet lige

er det i hvert fald et forslag som vi forventer

små virksomheder men også

bliver tilført kapital til flere virksomheder så

stiftet flere små virksomheder som jo skal skal danne den skov af virksomheder som er

så jeg skal sige at i dansk folkeparti ser vi det her som et godt erhvervspolitisk tiltag som vi varmt bakker op om og vi støtter derfor lovforslaget her

stiller men det er derfor vi heldigvis har en udvalgsbehandling hvor vi kan komme til bunds i den slags meget faktuelle spørgsmål som der selvfølgelig skal findes et svar på

sige at værftsindustri kulindustri og stålindustri

tænkte på da vi lavede aftalen i forbindelse med finansloven da var det jo små små vækstiværksættervirksomheder der blev tænkt på og det kan man næppe kalde et skibsværft eller

værfts kul og stålindustri og det betragter jeg som

skibsværfterne og ikke underleverandører der leverer

jeg tror det er en meget mere snæver fortolkning end den herre klaus hækkerup lægger ind som man skal

godt i gang med at behandle lovforslaget her nummer l en hundrede og fire og halvfems som

skattefritagelse såkaldte iværksætteraktier altså unoterede aktier i nystartede små og mellemstore virksomheder det er en

udløber af seneste finanslovaftale og

kommer oven på det der synes jeg meget misvisende er blevet kaldt

en iværksætterskat

på investeringer i unoterede aktier formålet med lovforslaget her er altså så at skaffe risikovillig kapital til iværksættere og innovationsvirksomheder ved at give forskellige skattefordele til investorer og til

for gode betingelser for nye virksomheder og for kapital til igangsættere

unødigt bureaukratisk og så svært at have med at gøre at små og mellemstore iværksættervirksomheder ender med ikke

bruge ordningen der er som sagt en meget meget lang række af betingelser over flere sider i lovforslaget der skal

rigeligt at holde styr på i forvejen med alle de skatteregler der er og de fleste af dem vil nok også hellere arbejde på deres virksomheder end holde møde med deres revisorer

håber vi kan sørge for at skatteministeriet løbende evaluerer loven og sikrer at vi ikke bare gør skattelovgivningen endnu mere kompleks end den er i forvejen men faktisk får den effekt der er ønsket og skabt mere kapital til iværksættere i innovationsvirksomheder sf har selv

give nemmere adgang for udenlandske forskningstalenter lave en offentlig indkøbspolitik der understøtter nytænkning og iværksætteri på uddannelsesinstitutioner fokusere på

iværksætter forskellige forenklinger af den støtte man kan få som iværksætter og af de regler man møder når man gerne vil starte

iværksættere og innovationsvirksomheder var det måske ting som regeringen også kunne lade sig

de bemærkninger der er givet fra andre ordførere om behovet for at få uddybet nogle ting under udvalgsbehandlingen

om vi rent faktisk får den ønskede effekt og ikke bare en meget bureaukratisk ordning

drive virksomhed i danmark vi vil gerne

beskæftigelse og vækst så gode rammevilkår og så

vores virksomheder som muligt

vi samlet set får gavn af det som land det her lovforslag gør det nemmere

de nye regler betyder en forenkling beskatningen bliver ens uanset om afkastet kommer i form af udbytte aktieavance rente eller kursgevinst og så hilser vi også velkommen at når man har ejet de her aktier i mere end tre år kan det under visse omstændigheder gøres skattefrit så samlet set

selvfølgelig ansvarspådragende

jo søge erstatning hvis man mener at man er blevet dårligt rådgivet men ansvaret

det er for nemt at omgå de regler der er fremsat af skat så får man jo et dobbelttjek og sikrer sig

af

for iværksættere regeringen og forligspartierne søger nu at afbøde nogle af skadevirkningerne af det man oprindelig gennemførte det er vi selvfølgelig positive over for i udvalgsarbejdet må vi søge belyst en række vigtige enkeltheder i forslaget

positive over for at man forsøger at bøde på nogle af de skader som den oprindelige lov

for gevinst og udbytter af iværksætteraktier og andre tiltag

stimulere iværksætterne som vi betragter som vor tids helte er forslag som vi støtter jeg tror ikke at vi har haft en periode i nyere historie hvor det har været vanskeligere for iværksættere at skaffe kapital til en god idé end det har været tilfældet siden efteråret to tusind og otte i utallige situationer har det ikke været ideen ikke teknologien produktionsprocessen ikke medarbejderne og ikke kunderne der har været problemet nej det har været kapitaltilførslen vi har indædt kæmpet for at få iværksætterskatten afskaffet kæmpet for at få

benspænd for de små nystartede virksomheder som også lider under de forholdsvis dårlige rammevilkår når vi så ser dette initiativ

det oplagt for os at vi bevæger os i en hensigtsmæssig retning jyllands posten kunne jo forleden fortælle på forsiden at under vk

to hundrede og fem og halvfems nye skatteforhøjelser som har ramt erhvervslivet men her ser vi langt om længe en indsats der går et

selv om ikke vi får mere end tres million

den rigtige side og selv om der ikke undgås administrative

fra investorselskabet må det siges at være et samlet plus for de produktionsideer der er så vitale for vores velstand og udvikling liberal alliance kan

folketinget og til alle partierne for den velvillige modtagelse det glæder mig at mit første lovforslag

det relaterer sig til at det her lovforslag skal være i overensstemmelse med eus statsstøtteregler der

er en lang række krav blandt andet at det ikke må akkumuleres med andre statsstøtteordninger

listet et par erhvervsområder op hvor den ikke kan bruges hvad den historiske baggrund er for at man har taget de områder med ind kender jeg ikke men det kan vi helt klart få undersøgt jeg vil tro at det også relaterer sig til spørgsmålet om

områder som kan være statsstøttet i forvejen

forhandlingen er åbnet og den første der får ordet er herre mads rørvig som ordfører

tak for det i to tusind og ni vedtog vi forårspakken vi lempede skatten på det vi ønsker mere af nemlig arbejde og vi finansierede lempelserne ved at hæve afgifterne

forårspakkens mange elementer er efterhånden ved at være på plads undervejs har der været

for nogle småjusteringer og et par af dem finder vi i nærværende lovforslag vi skal alle være med til

spare på ressourcerne og undgå udledning af co derfor indgik vi en afgiftsforhøjelse på energi som en del af forårspakken vi må imidlertid erkende at hvor meget vi end ønsker at spare er energi altafgørende for at opretholde vores samfund herunder det erhvervsliv der sikrer danske arbejdspladser og eksportindtægter med andre ord vores levebrød erhvervslivet herhjemme er i skarp konkurrence med virksomheder fra hele verden overalt hvor det

minimere deres omkostninger for holdes disse ikke under kontrol vil det blive svært

umuligt at levere et godt produkt

pris som forbrugerne vil betale derfor siger det sig selv at vi ikke skal skrue skrue for meget på

det ende med at tage livet af vores virksomheder virksomheder der i sidste ende betaler for vores fælles velfærd eller tvinge dem til at flytte produktionen til lande med lavere afgifter sker det mister vi arbejdspladser indtægter og mulighed for at forbedre miljøet med dette forslag reduceres de planlagte afgifter

det sikrer et fortsat incitament til at reducere forbruget af energi uden at sætte vores konkurrenceevne og dermed levegrundlag over styr foruden ændringerne i en række

lægges der i lovforslaget op til en reduktion i kredittiden for køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak denne ændring er ligeledes en del af de førnævnte justeringer

fra nærværende ændring anvendes til at finansiere den udskydelse af afgiften på mættet fedt der tidligere er blevet vedtaget her i folketinget endelig rummer dette lovforslag en ændring af den såkaldte ølmoderationsordning ifølge gældende ifølge gældende regler kan mindre bryggerier i eu modtage afgiftslettelse i form af ølmoderation hidtil har det imidlertid alene været forbeholdt bryggerier der har produceret såkaldt stærk øl i november nitten fyrre gennem de sidste årtier har vi oplevet en rivende udvikling inden for vores bryggeribranche danmark har altid været kendt for vores gode øl og med fremkomsten af et utal af nye bryggerier har vi fået endnu mere at være stolte af disse bryggerier som ofte starter

ildsjæle der brænder for det gode øl

dermed holder de en væsentlig del af vores kulturarv i hævd ved at fjerne årstalskravet fra det nuværende regelsæt vil denne gruppe også få adgang til ølmoderation og således få lidt bedre arbejdsvilkår i deres kamp for det gode øl og dansk kultur i venstre lægger vi stor vægt på et sundt

erhvervsliv med rimelige vilkår og vi kan tilslutte os

lovforslaget der handler om at ændre kredittiderne

og om den tryghed og sikkerhed

fordi man gerne ville lave lidt om på pesticidafgiften

venstre stadig væk siger findes om end man ikke reklamerer så meget med det mere på sin hjemmeside med

at

at alt det som venstre og konservative med støtte fra dansk folkeparti laver er fuldt finansieret det er det selvfølgelig

i modsætning til herre jesper petersens egen politik hvor man mangler at finansiere tre og tres milliard

herre jesper petersen skulle spørge ude i virkeligheden om hvad der er sket med familiernes økonomi under den her regerings levetid det er sådan at en lo familie

tre tusind kroner mere om måneden og det er da et godt argument for at der er mere tryghed omkring familiernes

situation hvad angår skattepolitikken

skulle kunne regne med sikkerhed og tryghed er

at sige når opfindsomme politikere mangler nogle penge

ikke regne med noget længere

hæver nogle afgifter et helt andet sted

venstre og de vælgere

jo præcis hvordan det forholder sig med med det her lovforslag og så skattestoppet

den ændring vi laver nu er inden for rammerne af

erhvervslivet til udlandet

der skal bibringe et øget provenu på tre

for højt et skattetryk kan få virksomheder til at drage ud af landet nu harcelerer

sænker energiafgifterne

s og sfs skattepolitik efter et valg hverken mere eller mindre er

lovforslaget her det skyldes såmænd at

en række forskellige aftaler dansk folkeparti har indgået med regeringen så derfor

ændring af stigningen i energiafgifterne på procesenergi til erhvervslivet der har vi jo set i øjnene at man skal være meget påpasselig med

hvor store afgiftsstigninger

det er derfor vi har konkluderet at det ville være bedst hvis vi reducerede

og netop også fordi mange af de produktionsvirksomheder som bruger megen energi

yderkantsområder af landet hvor der er ekstra meget brug for

derfor er vi glade for at vi har kunnet lave denne aftale med regeringen om at afgiftsstigningen på procesenergi ikke bliver så stor som

har været planlagt så har vi også

indført den her såkaldte afgift

og der er jo sket det at det har været nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsen af afgiften hvilket har gjort at der har været et provenutab det er

ved at der er sket en forkortelse af kredittiderne for tobaksafgiften og det er så noget der går nogenlunde lige op med hinanden

været nødvendigt for at kunne bevare et samlet provenu fra fra fedtafgiften på et niveau som som har været forudsat fra starten af

har vi også aftalt med regeringen at

kort fortalt ud på at der er en afgiftslettelse

de små bryggerier dem som producerer mindre end tohundredetusind hektoliter om året men hidtil har

en forudsætning at de skulle have produceret stærkt øl inden november nitten

som en betingelse for at få en afgiftslempelse

omfattet af ølmoderationsordningen det er et synspunkt som vi synes er helt rimeligt og derfor

også aftalt med regeringen at udvide ølmoderationsordningen til også at gælde bryggerier der har produceret stærkt øl efter november nitten fyrre det synes vi er helt rimeligt så da dansk folkeparti

noget af en sammenblanding af fire forskellige

få så forskellige elementer ind i samme lovforslag

vi bør dele lovforslaget op så de ting der handler om energiafgifterne kommer i et lovforslag for sig det vil give en mere

seriøs og rimelig behandling af de ændringer for at starte

indebærer altså at der bliver en valgfri metode til at opgøre energi

bruge røggasmetoden i stedet for og forhåbentlig få et større incitament til

de to ting kan vi uden problemer støtte

jo varme tilhængere af at vi forsøger at give øgede incitamenter til

de her lidt tilfældige forhold omkring at have brygget stærkt øl før nitten fyrre kan vi så få gjort op med med det her lovforslag det er ganske udmærket de sidste to elementer har jeg lidt flere og lidt mere kritiske kommentarer til

til at nedsætte kredittiderne ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak

række når man skal forsvare tobaksindustrien men

fra borgerlig side i salen der jo påstår at de har et skattestop

på at det findes og her er så bare endnu et eksempel på at det der vindue man siger

set slå op når det passer en når pengene ikke lige passer og så er der nu en eller

det har man så ment er nødvendigt men det har ikke så meget med

kunne se den forklaring vi tidligere

set meget godt ligesom vi jo har fået det på et samråd i skatteudvalget for nylig det er svært for også andre dele af

at sove trygt om natten og hvad det ellers er for nogle begreber der bliver brugt

bare lige pludselig kan stå over for nye regninger

i afgiften på procesenergi

er på sin plads at dele lovforslaget op det er

ret markant lempelse i afgiften men vi vil også gerne have belyst om man med forslaget skaber de rette betingelser for danske virksomheder det der var hele pointen da vi

på den her førnævnte tur med

som som det her berører rigtig meget som altså er i en international konkurrencesituation på på de her afgifter

det virker ikke som om den balance kommer til udtryk i

nu smører man afgiftslettelsen bredt ud og opnår måske egentlig slet ikke det med det

bunder jo i at da regeringen oprindelig lavede

den skævt og den ramte nogle virksomheder uforholdsmæssigt hårdt nu skal der så rettes op på det igen men vi vil gerne være sikre på at man ikke igen rammer skævt

for nogle tiltag regeringen i øvrigt vil tage for at fremme energirigtig adfærd og investering i produktionen i danmark vi synes ikke at det ambitionsniveau som regeringen udviser i energipolitikken er særlig prangende eller særlig

for at der kan være produktion og arbejdspladser på områder der er meget konkurrenceudsatte i danmark

ikke lave en en politik der betyder

men det sidste er vi noget mere forbeholdne over for

stillingtagen afvente udvalgsbehandlingen som sagt håber jeg at skatteministeren i sin opsamling senere vil gå med til at

og derfor reduceres de besluttede afgiftsforhøjelser i skattereformen forårspakke

til omkring en tredjedel af det oprindelig aftalte

fremrykker vi afgifterne gradvist fra to tusind og tolv

til en tredjedel fordi vi erkender at yderområderne også skal tilgodeses dem

vi høj prioritet i kroner betyder forslaget at afgiftsbelastningen minimeres med syv hundrede og halvtreds million kroner eksklusive moms allerede fra

afgiften på mættet fedt det andet element i lovforslaget udskyder vi ikrafttrædelsen og det finansieres ved at tobaksproducenterne får får

deres kredittid med tyve

fyrre og altså også udleverede mere end tohundredetusind hektoliter

bryggerier der er startet efter nitten fyrre så vi behandler alle ens og

sådan en lidt principiel samling samling af surt og sødt

radikale venstre støtte forslaget vi støtter også forslaget om den såkaldte ølmoderation jeg kan kun undre mig over at man ikke

underlig gammel bestemmelse vi her render rundt med og

fuld støtte til det den tunge del af forslaget er lempelsen af energiafgiften

to spørgsmål at stille

første er det den rigtige måde at lempe på hvis man skal lempe bruger vi pengene her rigtigt det andet spørgsmål er hvordan passer det her ind i den samlede energipolitik begge spørgsmål fortjener selvfølgelig at blive overvejet grundigt

har en fællesmængde der er så voldsomt stor og jeg vil da sige at hvis

skatteudvalget kommer med et udpræget ønske om at

ikke teknikken der skal afgøre om vi får fundet en god løsning sammen men jeg vil godt

det at det bliver fremhævet i forhold til skattestoppet

så suspenderede vi skattestoppet for

kunne få finansiering til at lave den største sænkning af skatten på arbejde historisk set

gælder også når vi så udskyder andre finansieringselementer ja så finder vi nogle andre nogle nye det har vi sagt åbent og ærligt og jeg giver ikke meget for den omsorg

for sandheden er at de partier er lodret imod skattestoppet har været det hele tiden og

fordi partierne ikke vil lade sig binde af noget som helst på skatteområdet vil have friheden til at kunne sætte skatter op

at føre dem tilbage til skatteborgerne krone for krone i form af en lettelse af indkomstskatten nej man vil bruge dem til

beskatningen samlet set og gøre den offentlige sektor endnu større det er en rimelig uenighed der er men omsorg for skattestoppet har de partier aldrig haft jeg vil også kommentere den del der vedrører

en kritik af hovedelementet i lovforslaget nemlig at vi reducerer den stigning som

var aftalt på energiområdet vi har erkendt at det var for stor en energistigning der var lagt op til vi ruller det tilbage med cirka to tredjedele

for oppositionens side det er en bekymring som jeg politisk set sagtens kan følge jeg synes bare at

mellem det partierne siger så der var en sammenhæng mellem hvad klimarepræsentanterne fra sf og

det vi kan se er at dér

bliver at genfinde under energiforhandlingerne hvis de bliver at genfinde når der er en klimadebat

er et fornuftigt synspunkt så jeg håber

generelt set fra de partier men jeg ved godt at det ikke er tilfældet det er kun noget der bliver sagt når man diskuterer skattepolitik

i øvrigt meget lidt for hvordan dansk erhvervsliv skal kunne konkurrere i fremtiden når man snakker generel klima og energipolitik

bemærkninger om de energiintensive virksomheder

foretræde for udvalget og gjorde opmærksom på ja vi har en energiintensiv produktion og ja vi har gjort hvad vi kunne for at miljøoptimere

set en bred politisk forståelse af

derfor er mit spørgsmål i den her omgang er det så ikke en dårlig løsning når man skal lave lettelsen at tvære den ud på alle virksomheder i stedet for at

nogle af de her virksomheder som virkelig er spændt hårdt

af de nye forhøjede energiafgifter og som jo ikke får løst problemet

har været inde at kigge på i i deres redegørelse

om man skulle gøre det på en anden måde en af hovedgrundene til at vi har valgt den model der er at genfinde her i lovforslaget er jo også at den kan gennemføres

mere selektivt ind og udvælger virksomheder og vil føre energilettelsen tilbage til de virksomheder

ind under reglerne om statsstøtte

kunne gå op til tre år inden man kunne gennemføre de her ændringer så det har også været en politisk afvejning af hvordan

synes jeg at man skal have for øje

det er en lineær

stadig væk at de virksomheder som bruger meget energi selvfølgelig også får en

stadig væk at belastningen vil være klart

det fordi jeg synes det er relevant at diskutere

nået helt i mål eller om man må sige at der stadig væk er et behov for at kigge på konkurrencesituationen og arbejdspladssituationen

meget energiintensive virksomheder

afsluttet det efterår som vi har passeret

to tredjedele af den afgiftsbelastning væk fra fra virksomhederne

det var det vi aftalte med dansk

alternativet til den her model er som sagt en mere selektiv udpegning af virksomhedstyper og virksomheder

skulle godkendes af kommissionen

af statsstøttereglerne det ville tage tid og ville betyde at vi ikke ville kunne tage

af de planlagte afgiftsstigninger så hurtigt som vi kan

så vil jeg gentage at

bekymring for visse virksomheders konkurrencesituation som

planlægger at øge skatten for virksomhederne med over tre milliard

har helt samme effekt som den vi

ved at reducere her nemlig at det vil forringe konkurrencesituationen markant så jeg håber at vi også

fra erhvervslivet uden for den finansielle sektor

påpege at det er penge der kommer tilbage til erhvervene

for en milliard kroner om året som betyder at virksomheder der vil investere i at gøre deres produktion mere energirigtig kunne spare på energien

er godt for miljøet men som også er en styrkelse af konkurrencepositionen det vil vi gennemføre er det ikke noget som

der konkret ligger i skatteudspillet og ikke alle mulige andre fatamorganaer

er virkeligheden bare ikke altså regningen

bliver jo sendt videre til kunderne og det er i høj grad virksomhederne som har brug for finansiering og det vil også i høj grad være de kunder der kommer til at betale sådan en ekstra skatteregning hvem skulle ellers hvem skulle ellers

sker noget ved at man øger beskatningen af virksomheder kraftigt hvis man så har en tilskudspulje hvor virksomheder hvis de energioptimerer kan få nogle af pengene tilbage men nu tror jeg at

vi har lige hørt at der var bekymringer

de virksomheder som havde energioptimeret

rigtig nogen sammenhæng i det som sf foreslår i deres eget skatteudspil for de virksomheder der har energioptimeret

i øvrigt helt overbevist om at virksomhederne er mere trygge ved at have gode rammebetingelser som også indbefatter at skatten på arbejde ikke

end at de skal til at være afhængige af om de nu lige kan leve op til sfs kriterier for at man kan få tilskud eller sagt på en anden måde om man nu har vundet sfs kærlighed

i dag jeg

er en virksomhed der producerer glasuld og er blandt de bedste

de kan dog gøre endnu mere siger de så bare fordi man har gjort noget

energieffektiv det håber jeg skatteministeren

skatteministeren står og skyder ned i dag og ikke omfavner og

mener det er skadeligt jeg vil så sige at jeg omtale af gode rammebetingelser inklusive det at man har sænket skatten på arbejde

til regeringens politik

sf følte sig kaldet til også at skulle bortforklare en fair løsning på det område

det er jo rigtigt som ordføreren understreger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

tidligere på året indgik venstre en aftale med socialdemokraterne og det konservative folkeparti en aftale der gør livet nemmere for virksomhederne og deres medarbejdere aftalen gør det nemlig lettere for virksomhederne at vise deres påskønnelse når medarbejderen har gjort en særlig indsats de ansatte får naturligvis løn for at udføre deres arbejde sådan er det og sådan skal det naturligvis blive ved med at være og viser den ansatte sig at være mere værd end lønnen

plads med en lønforhøjelse der kan imidlertid opstå situationer hvor en eller flere medarbejdere gør en særlig indsats viser sig som en ekstraordinært god kollega eller

virksomheden til en bedre arbejdsplads i situationer som disse kan der være al mulig grund til for virksomhedernes ledelse at vise at man sætter særlig pris på den pågældende medarbejder ikke som regulær aflønning men mere symbolsk hvor det i høj grad er tanken der tæller man kunne eksempelvis give medarbejderen en buket blomster

flaske vin blot for at vise at man er opmærksom på medarbejderen hidtil har den slags udløst en del papirarbejde for virksomhederne idet gaven eller godet skulle oplyses til skat den slags vil alt andet lige gøre virksomhederne mindre motiveret til at give disse symbolske gaver og dermed mindre tilbøjelige til at vise deres påskønnelse det er klart at der må være grænser for gavens og personalegodets omfang idet den fortsat skal ses som værende af symbolsk karakter og ikke som en del af lønnen er den det

skal der naturligvis svares skat af den med det her lovforslag

udmøntes førnævnte aftale hvor vi i forligskredsen har fundet en fornuftig balance

årligt modtager medarbejderen gaver og personalegoder hvis samlede værdi overstiger dette beløb

han beskattes af hele beløbet dog vil julegaver fra arbejdsgiveren til en værdi af højst syv hundrede kroner ikke blive beskattet hidtil har en medarbejder

hvis han eller hun modtog en fribillet til et sports eller kulturarrangement som arbejdsgiveren sponserer blandt nærværende lovforslags mange elementer finder vi ligeledes et forslag om at ændre dette

dermed vil det blive en anelse lettere

for idræts og kulturforeningerne at hente midler til flere og bedre aktiviteter muligheden for at bruge sponsorbilletter som et personalegode vil nemlig give virksomhederne et ekstra incitament til at støtte det lokale idræts og kulturliv i venstre ser vi med meget stor tilfredshed på den aftale og de mange gode initiativer som den rummer

også blev sagt af den forrige ordfører

aftale indgået mellem venstre og konservative altså regeringen og socialdemokratiet for socialdemokratiet

er det helt grundlæggende at vi alle sammen betaler det vi skal i skat hverken mere eller mindre

legemliggørelsen af det solidariske samfund fordi vi på den måde frembringer grundlaget for finansieringen af vores fælles velfærd en af forudsætningerne for

bakke op om den samfundsmodel er at skattelovgivningen opfattes som retfærdig og rimelig og ikke båret af umådeholden nidkærhed

komplet uforståelige regler derfor er det socialdemokratiets holdning at når vi støder på tilfælde hvor folk skal betale skat men hvor man må spørge sig selv om det nu også giver mening

overveje reglerne og det lovforslag som vi har med at gøre her er et opgør med

indføres der en skattefri bagatelgrænse for personalegoder for fremtiden vil det være sådan

en ansat ikke vil skulle beskattes af værdien af personalegoder hvis den samlede værdi ikke overstiger tusind kroner det gælder for eksempel blomster vin deltagelse i et motionsløb fribillet til en sportsbegivenhed eller lignende når vi nu finder på at sige

folk ude i det virkelige liv som siger her er der noget der ikke rigtig virker lad mig tage et eksempel på hvad der motiverer til

som gerne ville give deres medarbejdere

med hjem og bruge ved forskellige lejligheder problemet var bare at man konstaterede at hvis man gav denne her taskerygsæk til medarbejderne

skulle de beskattes af værdien af den hvorefter virksomhedens skattechef sagde til direktøren hvis vi vil komme ud over det og være sikre på

løntilskud sådan at den

værdi af tasken som de har fået bliver neutraliseret og det er klart

man kan trække skatten fra og så have nettobeløbet der neutraliserer værdien

man kan godt forestille sig at det meget meget let kan ende

og komme til at se så underligt ud at virksomheden vil tænke kan det nu også betale sig

være med det og det giver lige præcis en afstandtagen til den her mulighed for at give et klap på skulderen

almindelig god personalepleje

der giver en lidt lettere hverdag et andet eksempel er at det ikke længere skal være skattepligtigt når en ansat får fribilletter til sportslige eller

jo noget der foregår meget hyppigt navnlig tror jeg ude i provinsen at man støtter det lokale kultur og sportsliv og samtidig giver medarbejderne mulighed for nogle oplevelser og

på en rimelig og hensigtsmæssig måde et andet eksempel som ligger et helt andet sted er at en ansat ikke længere skal være skattepligtig af den mad som han eller hun spiser når måltidet er som det hedder led i pædagogisk spisetræning i forbindelse med arbejdet altså pædagogen eller den ansatte på en døgninstitution eller andre

i virkeligheden den her tusind kroners regel for personalegoder og så den nye

om fribilletter som betyder noget økonomisk det andet har meget meget begrænsede økonomiske konsekvenser men til gengæld vil det gøre hverdagen lidt lettere for de medarbejdere arbejdsgivere studerende

er en meget blandet buket af meget forskellige blomster

med at det er nogle ganske sympatiske små forslag som

at de regler som eksisterer

bagatelgrænse gør at det er yderst begrænset hvor

danske virksomheder og arbejdsgivere i det hele taget giver til deres

i dansk folkeparti betragter vi det som en god tradition at man påskønner sine medarbejderes indsats ved at give dem

en fodboldkamp som som virksomheden er er sponsor for og det mener vi ikke i sig selv skulle udløse nogen skattepligt hverken for medarbejderne

derfor synes vi også det er en fornuftig model som regeringen foreslår her nemlig at der indføres en bagatelgrænse på tusind kroner årligt per medarbejder så man kan give personalegoder til medarbejderne uden at det udløser beskatning dermed er der en god balance i

et godt stykke arbejde men samtidig åbnes der ikke op for at man kan udskifte en del af den skattepligtige kontante aflønning med med naturalier i stedet for så

en fornuftig balance der er fundet her

færøfradraget altså at det her fradrag som udenlandske studerende

og har mulighed for

ved at arbejde på nogle mere lempelige vilkår det bakker vi også

så er der også forslaget om at borgere som modtager støtte fra fra deres kommune til

været med til at indføre i forbindelse med finansloven

er glade for at de borgere der modtager tilskuddet ikke længere skal skal være skattepligtige af det endelig er

forslaget om at de nyrepatienter som er blevet syge og har fået nsf og derfor har fået en godtgørelse fra staten selvfølgelig ikke skal betale skat af den godtgørelse de modtager lovforslaget indeholder en række

initiativer fra regeringens side så jeg skal bare sige at dansk folkeparti støtter

i lovforslaget her kommer fra en anden aftale

en del af er vi heller ikke en del af den aftalekreds der står bag lovforslaget her

fornuftigt at lave en mere fair og mindre rigid lovgivning på området for personalegoder ved at få indført den her tusind kroners grænse jeg er sikker på at alle skatteordførere

nogle medarbejdere er kommet til at skulle betale skat af hvad vi vil omtale som helt almindelig personalepleje eller som en almindelig del af

tidspunkt var der eksempler fremme om salatskat når den slags ord begynder

der god grund til at se lidt kritisk på området afvejningen er selvfølgelig at undgå at der bliver uddelt en masse frynsegoder i stedet for løn så man derfor også undgår noget

men på den anden side skal der være en vis rimelighed i det man har mulighed for at give et skulderklap og påskønne sine medarbejdere inden for en bagatelgrænse eller lave forskellige arrangementer for dem

i forbindelse med arbejdet og det er positivt at der

man ikke længere enten skal gå igennem et utroligt bureaukrati for at gennemføre det eller risikere

været rejst i dagspressen og som vi måske kan få belyst nærmere under udvalgsbehandlingen jeg tror det er nødvendigt med en grundig og utvetydig vejledning om pligten til selv at indberette skattepligtige personalegoder som jo følger med vi skal ikke risikere at ansatte kommer til at snyde i skat uden at vide det så en uddybning af hvordan man sikrer at reglerne bliver formidlet klart og tydeligt

spørgsmål om hvordan god praksis for en arbejdsplads

praksis og vejledning man vil give til arbejdsgiverne så

overholdt der er nogle ting i i høringssvarene for eksempel fra advokatrådet der peger

de nævnte hvor skattefritagelse kan komme på tale og det må så overvejes i forbindelse med en eventuel revision af lovgivningen senere

alt er det meget positivt at få mindre nidkærhed på området og at få indført den her bagatelgrænse

de øvrige elementer er rigtig gode

gjort noget ved at det har kunnet risikere at være skattepligtigt når pædagoger

nedrivningsstøtten mange steder på landet står der jo altså boliger der skænder området

ikke ligefrem er positivt

at skabe udvikling og lyst til

bosætte sig der så nedrivningsstøtten som som gør det lettere for kommuner at få nogle af de her øjebæer rundtomkring i landet væk

muligheder for at få et fradrag mens de studerer her er positivt så

ikke støtter det vi kan varmt støtte de

et opgør med nidkærheden det hilser vi meget velkomment det var gået for vidt når man skulle indberette skat af en buket blomster en flaske vin eller en fodboldbillet eller en ting i den størrelsesorden

det synes vi er fair og her giver vi så også mulighed for god virksomhedsledelse hvor man kan bruge de værktøjer vi ændrer det til at det fremover ikke er

men modtageren af de forskellige erkendtligheder der skal indberette eventuel skat af de goder på den måde fjerner vi også en stor administrativ byrde

fritages helt for skattepligt det synes vi er glimrende virksomheden skal være sponsor

det pågældende arrangement for at skattefriheden gælder

at kunne støtte kultur og sport i det omfang de gerne vil det synes vi også er

de studerende i danmark fra rigsfællesskabet altså fra færøerne og grønland som også nu får

bagatelgrænse for personalegoder det er en fornuftig ændring de nuværende regler giver anledning til megen irritation derudover foreslås hvad jeg også stærkt støtter

til færøske og og grønlandske studerende i danmark

foreslås det at der gives skattefrihed for støtte der er ydet til nedrivning af faldefærdige bygninger rundtom

jeg er ikke sikker på at vi yder tilstrækkeligt endnu men jeg synes det er yderst fornuftigt at den støtte der gives til nedrivning

og skrue mest muligt ned for nidkærheden på området for personalegoder og vi kan i den forstand støtte forslaget selvfølgelig skal man ikke beskatte mindre gaver og påskønnelser i form af blomster vin chokolade gebyrer til motionsløb

og fribilletter til fodboldkampe

bestemt at forslaget efterlader et behov for forenkling på visse områder især når det handler om de nævnte eksempler på fritagelse for

mere generelle principper vil formentlig være

foretrække som det også er anført af advokatrådet og andre på samme måde mener vi også at det er forbundet med unødig forvirring om reglerne når der bliver etableret en bagatelgrænse som skal eksistere ved siden af den hidtidige bagatelgrænse for goder der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet man skal nok holde tungen lige i munden hvis man skal undgå

der opereres med begreber som skattefri bagatelgrænse den skattefri personalepleje den gældende bagatelgrænse i anførselstegn nej det er nu ikke helt nemt at være dansker jeg tror at vi skal helt tilbage to og firs før vi hørte det første gang fra en

som det ses af høringssvarene er der rigtig mange gråzoner og vi er bange for at advokater og revisorer stadig væk får masser at lave

sponsorat og repræsentation ser vi rigtig mange afgrænsningsproblemer og pudsige modsætninger i de eksempler som er fremhævet vi synes ikke at vi her i folketinget skal være sponsorer for advokater og revisorer men intentionen

den rigtige og med de bemærkninger vil vi gerne støtte forslaget men jeg er sikker på at alle ville have glæde af at det fik en tur mere i i den maskine der handler om at forsimple vores regelgrundlag her i

studerende færinger og grønlændere

økonomisk håndsrækning

skattefradrag det såkaldte rigsfællesskabsfradrag på færøerne har har vi allerede forkortet navnet hos os hedder det nu r fradrag sammen med de studerende fra vores

bør vi glæde os

andre gæstestuderende i danmark beløbet kommer ned på toogfyrretusinde og nihundrede kroner så bliver

forholdsvis høje niveau det samlede beløb er enoghalvfjerdstusind kroner årligt

her endnu en fordel af at være med i

samtaler med mange færøske studerende i danmark kan jeg konstatere

for den enkelte mange har et job ved siden af studierne

og her gør det en væsentlig forskel

både færøske og grønlandske studerende i

afholde store udgifter i forbindelse med at kunne rejse hjem en eller to gange om året

ved jeg at rigsfællesskabsfradraget virkelig vil gøre gavn

på færøerne og nok også i grønland kæmper vi en hård kamp mod fraflytning blandt de unge og veluddannede jeg håber inderligt at det nye fradrag vil bidrage til at unge studerende

fradraget vil give studerende mulighed for at tilbringe tid på færøerne og finde arbejde hjemme i det nordatlantiske

en tak til regeringen og skatteministeren både den nuværende og

har vist stor forståelse for nødvendigheden af rigsfællesskabsfradraget også en tak til

partier

forhåbentlig vil give forslaget en god

mange og velvillige ord og takke alle partierne for opbakningen til

lovforslag foreslår at ændre

den såkaldte racismeparagraf det er straffelovens

og seks og tres b sådan at visse udtalelser som ellers er omfattet af bestemmelsen fremover vil være straffri efter den

og seks og tres b stykke en straffes med bøde eller fængsel indtil to år den der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelser ved hvilken en gruppe af personer trues forhånes eller nedværdiges på grund af sin race hudfarve nationale eller etniske tilhørsforhold eller seksuelle

der indsættes en ny bestemmelse i § to hundrede og seks og tres b stykke to som indebærer at

er straffri uanset sin form hvis den er sand eller fremsætteren havde rimelig grund til at anse den for dækkende for de faktiske forhold eller hvis den pågældende var provokeret til at fremsætte udtalelsen den nye bestemmelse der foreslås vil efter forslaget erstatte den eksisterende bestemmelse i stykke to om skærpet straf for udtalelser der har karakter af propagandavirksomhed når man ser bemærkningerne til lovforslaget fremgår det at den foreslåede ændring har til formål at sikre den frie og tilbundsgående debat om offentlige anliggender så åndsfrihed og ytringsfrihed atter som der står kommer til ære og værdighed i landet lovforslaget er jo en genfremsættelse af

af et lovforslag der blev fremsat

men som siden bortfaldt straffelovens § to hundrede og seks og tres b stykke en som vi jo ikke diskuterer for

ikke i denne samling fik sin nuværende formulering

en og halvfjerds idet kriteriet om seksuel orientering dog først kom ind i nitten syv og firs

stykke to om skærpet straf for forhold som har karakter af propagandavirksomhed blev så tilføjet i

som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget

blev lovændringen i nitten en og halvfjerds foretaget med henblik på danmarks ratifikation af fns racediskriminationskonvention fra nitten

inden danmark ratificerede konventionen havde et sagkyndigt udvalg vurderet at der var behov for visse ændringer af § to og seks og tres b hvis danmark skulle opfylde sine forpligtelser efter fns racediskriminationskonvention efter mange overvejelser formulerede udvalget så en bestemmelse som nøje afspejlede den nødvendige afvejning mellem på den ene side hensynet til bekæmpelsen af racistiske udtalelser

holdninger under

for yderligere at markere hensynet til ytringsfriheden idet det blev præciseret at der skulle være tale om at en person nedværdiges på grund af race hudfarve

eller etnisk oprindelse eller tro med videre det oprindelige forslag til bestemmelsen havde anvendt formuleringen gøres til genstand for nedsættende omtale eller behandling med ændringen blev det altså understreget at § to

og seks og tres b kun skal omfatte ytringer af en vis grovere karakter og det hensyn til ytringsfriheden er så siden blevet bekræftet i domstolenes retspraksis om bestemmelsen

og seks og tres b altså justeret i nitten en og halvfjerds med henblik på at opfylde danmarks forpligtelser i henhold til fns racediskriminationskonvention så har bestemmelsen siden dannet grundlag for danmarks opfyldelse af en række andre internationale forpligtelser herunder navnlig eus rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad der blev vedtaget i to tusind og otte eus rammeafgørelse indeholder i artikel en en generel pligt til at kriminalisere offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer der er defineret under henvisning til

medlemsstat kan vælge at begrænse det strafbare område til kun at omfatte adfærd der enten udøves på en måde der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden eller som er truende nedværdigende eller forhånende den mulighed for at begrænse det strafbare område er formuleret

seks og tres b stykke en og det skyldes ikke mindst at bestemmelsen er indsat i rammeafgørelsen på dansk foranledning

sige lidt om de konkrete forslag til ændringer som forslagsstillerne har lagt frem det første forslag som indebærer at udtalelser er straffri hvis

kan føre sandhedsbevis for sine påstande eller hvis vedkommende har haft rimelig grund til at anse udtalelserne for dækkende for de faktiske forhold stemmer ikke

formålet med § to og seks og tres b der jo netop ikke er at kriminalisere bestemte holdninger eller opfattelser af faktiske forhold men at lægge begrænsninger på hvordan disse opfattelser bliver udtrykt det afgørende efter bestemmelsen er altså ikke om en udtrykt opfattelse er eller med rimelig grund antages at være sand eller falsk men derimod om udtalelsen har været truende forhånende eller nedværdigende over for en gruppe af personer på grund af for eksempel race eller tro

ville det betyde at udtalelser som er eller med rimelig grund antages at være sande vil kunne udtrykkes på en måde som er truende forhånende eller nedværdigende uden at der vil kunne gøres et strafansvar gældende en sådan straffrihedsgrund

efter regeringens opfattelse rejse alvorlig tvivl om danmarks overholdelse af sine forpligtelser efter fns racediskriminationskonvention

det kan i den forbindelse nævnes at det strafbare område

før lovændringen i nitten en og halvfjerds var begrænset til udspredelse af falske rygter eller beskyldninger men det udvalg der i sin tid gennemgik den danske lovgivning med på at vurdere forholdet til

som jeg var inde på før giver eus rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad kun medlemsstaterne mulighed for at begrænse det strafbare område til at omfatte adfærd der enten udøves på en måde der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden

truende nedværdigende eller forhånende

at udtalelser skal være straffri hvis vedkommende var provokeret til at fremsætte dem vil ligesom det første forslag rejse alvorlig tvivl om overholdelsen af danmarks internationale forpligtelser da forslaget betyder at udtalelser som er truende forhånende eller nedværdigende over for en gruppe af personer på grund af for eksempel race i et vist omfang vil være straffri jeg kan så tilføje at

i øvrigt ikke stemmer overens med den betydning som vi inden for strafferetten normalt tillægger gerningsmandens sindstilstand og bevæggrunde for handlingen hvis for eksempel en gerningsmand har været provokeret af sit offer til at begå en strafbar handling

vil det jo efter omstændighederne kunne få betydning ved udmålingen af straffen men det vil ikke indgå i vurderingen af om gerningen var strafbar

til slut vil jeg gerne understrege at

og seks og tres b i praksis fortolkes snævert under hensyn til ytringsfriheden og at udtalelser altid vil blive vurderet i lyset af den konkrete sammenhæng som de er fremsat i det indebærer

eller led i en saglig videnskabelig debat

højesteret i en dom fra to tusind hvor højesteret i sine præmisser for dommen udtalte følgende og jeg citerer gerningsindholdet i § to hundrede og seks og tres b skal fastlægges under hensyn til ytringsfriheden ytringsfriheden er grundlæggende for et demokratisk samfund idet tolerance over for andres meninger er en nødvendig forudsætning for den frie debat ytringsfriheden skal imidlertid udøves med fornøden respekt for andre menneskerettigheder herunder retten til beskyttelse mod

regeringen finder i øvrigt ikke er grundlag for at ændre bestemmelsen som blandt andet sikrer danmarks opfyldelse af fns racediskriminationskonvention og eu’s rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme

besluttet sig for

jeg har gjort det til et princip

er i overensstemmelse med de internationale forpligtelser vi har så allerede af den grund

racismeparagraffen eller en ændring af racismeparagraffen

i det hele taget der vedrører racismeparagraffen

at forringe almindelige menneskers

er jo klar over at socialdemokratiet blandt andet vel

i disse minutter sidder i forhandlinger i finansministeriet netop om den sag altså om hele tilbagetrækningsreformen der skal sikre dansk økonomi

jeg vil kommentere forhandlingerne jeg kan bare sige

regeringen naturligvis ikke kan medvirke til at gennemføre noget der er i strid med

på den anden side den frie debat

har den jo at gøre med at

den bestemmelse vi taler om her altså § to

som bestemmelsen er er rettet imod

om de pågældende udtalelser i deres essens

det i høj grad drejer sig om måden hvorpå man siger tingene

det er fuldt ud dækkende som forklaring men som svar på spørgsmålet synes jeg egentlig

godt

set ikke det som § to og seks og tres b

set også på spørgsmålet før fordi

udtrykker sig på en måde så det er forhånende eller nedværdigende i forhold til en bestemt gruppe

forhistorien er som ministeren sikkert ved

der siger vestmagterne nej usa england de europæiske demokratier blandt andet danmark siger nej fordi man siger at det er en trussel mod ytringsfriheden

står sovjet og sovjetstaterne der står også cuba der står saudi arabien der står det jeg vil kalde den totalitære del af verden de har flertal

racismeparagraf som vi i danmark lægger til grund for nu hedder det sig at når det er et flertal i fn ganske vist et totalitært flertal et diktaturflertal

det bidrager også til noget dybde i

krarup har været på den måde men det ændrer

ikke ved at vi er forpligtet af den pågældende konvention under alle omstændigheder

vi er jo også forpligtet af eus rammeafgørelse der vil jeg sige uden at

er ret sikker på at sovjetunionen ikke har spillet nogen som helst betydelig rolle i

hvorfor er de så glade for en sådan

oppositionen i deres egne lande sådan er baggrunden for fn konventionen det vil jo sige at vi har overtaget jeg kommer i min tale selv til hvorfor

denne fine konvention og så lægger vi den til grund og vi ytringsfriheden

det vil sige at vi altså simpelt hen udelukker en

debat i vores folkestyre fordi vi overtager fn konventionens interesse i at man taler på en bestemt måde synes ministeren

at det er betænkeligt at danmark har accepteret og det er det der sker

sigte i retning af at forfølge og udelukke og undertrykke

for at høre en nærmere redegørelse for det forløb forløb som jo lyder

ikke ved at vi ikke desto mindre har accepteret

pression fra sovjetunionen og østeuropæiske vasalstater

og den bestemmelse er vi altså også underordnet

er udformet under indflydelse af

det som herre søren krarup har spurgt om

finder det betænkeligt at de vestlige demokratier faktisk skal rette sig ind efter gamle konventioner dikteret af diktaturstater er det noget der ligesom fremmer

de vestlige demokratiers ønske om at brede demokratiet ud når vi sådan klapper hælene sammen og bukker

for diktaturstaters måde at agere på nemlig at pålægge os

jeg har forsømt at gøre tilsvarende grundige historiske studier i sovjetunionens og andre østeuropæiske landes indflydelse på beslutningsprocessen i forbindelse med racismekonventionen

bestemmelsen er udformet i danmark og også under indtryk af eu rammeafgørelsen at der er en

balance i det vi har jo netop sikret os som også højesteret

rigelig plads til den frie debat man må bare forstå at udtrykke sig på en sådan måde at der altså ikke er disse nedværdigende eller forhånende betragtninger om bestemte grupper

eksamen hos fns menneskerettighedsråd hvor de mennesker der kommer og undersøger os jo kommer fra stater som man

ikke kan betegne som demokratiske når det nu forholder sig sådan at det er et flertal i fn bestående af diktaturstater der dikterer hvad vi skal

måske sammen med andre vestlige demokratier gå til fn og sige

om jeg er godt klar over at hvis der kommer en afstemning

vi stemt ned men så kunne man jo få den tanke som

lave et demokratiernes fn sådan at demokratierne kan få

lande der er med i den her klub er virkelig demokratier frem for de diktaturstater og korrupte regimer

vil jeg alligevel påstå at det næppe er således at

diktaturstater ligefrem har påtvunget os at acceptere konventionen jeg tror dog at danmark rimelig frivilligt

nogen anledning til at vi skulle foretage de skridt

fn som herre

ikke enig med mig i at hvis denne konvention var en forhindring for ytringsfriheden

et fn uden sovjetunionens deltagelse eftersom den stat ikke eksisterer

er jeg da fuldstændig enig i at vi ikke ville forpligte os til en konvention der forbød ytringsfrihed

ikke forhindrer at man kan ytre sig og at man også kan ytre sig stærkt fremmedfjendsk uden at man tilsyneladende kommer i konflikt

er faktisk meget vide rammer for den demokratiske debat i danmark og faktisk er det svært

hvis man så måske vælger

er blevet konfronteret med jeg forlanger sådan set ikke at hver en sætning i bemærkningerne skal læses af justitsministeren

et lovforslag men så af embedsværket og det kan også være at der ligger et stykke talepapir for der står jo som baggrund for det her forslag som vi diskuterer nu netop det som

herre jesper langballe har fremført nemlig

var årsag til fremsættelsen af den der kun blev vedtaget med diktaturlandenes stemmer som for eksempel sovjetunionens mens danmark et cetera stemte imod

jo være rart at få den afklaring men det kan være at vi kan få den

der ligger sikkert noget mere bag end det der står her jeg har bare heller ikke selv haft lejlighed til at studere hvad

tilblivelseshistorien er og

i hvilken udstrækning sovjetunionen og andre diktaturstater måtte have

normalt plejer man at sige at hvis der fremføres en eller anden påstand som er interessant

der være nogle argumenter

kan nå at rette op på inden

at vi frivilligt har accepteret den pågældende konvention

er det essentielle i det uanset tilblivelseshistorien

man må jo sige at tilblivelsen

noget vi ikke har diskuteret før så

godt være at det var med en anden justitsminister og så er det selvfølgelig lovlig undskyldt

jeg synes at der er nogle konventioner og

at man vil begrænse borgernes ytringsfrihed

begrænsninger på ytringsfriheden

man kan frit diskutere alle samfundsanliggender og sådan skal det også være vi skal forsvare vores

kommer med nedværdigende eller forhånende udtalelser men det hindrer jo ikke

repræsentanter for de pågældende grupper som

synspunkter eller adfærd som man er uenig i

anslag mod ytringsfriheden i bestemmelsen som sådan tværtimod er det sådan

har slået fast at der er rum til ytringsfrihed

det som folketinget også meget omhyggeligt diskuterede ved bestemmelsens

så det har folketinget på det tidspunkt jo været stærkt optaget af

kan man ytre sig frit det ligger ligesom i begrebet

her begrænsning for det er ikke en bekymrende indskrænkning så

det principielle der er det interessante i det her

ikke indskrænker ytringsfriheden altså

at have set at der er faldet dom tidligere i dag

over at for venstre er vores grundlovssikrede rettigheder af meget meget stor betydning

vores ytringsfrihed det er vigtigt at vi i et demokrati som oven i købet er indrettet som et folkestyre har en veludviklet form for ytringsfrihed at ordet er frit at vi kan diskutere med hinanden at vi kan sige hinanden imod og gå i rette med hinanden for den sags skyld

det er vi store fortalere for

for sig også vores indtryk at den nuværende racismeparagraf som den kaldes altså § to hundrede og seks og tres b i straffeloven i praksis ved domstolene administreres på den måde at den forvaltes meget snævert og at hensynet er ytringsfriheden ytringsfriheden endda en udstrakt grad af ytringsfrihed den nuværende straffelovsbestemmelse tager jo sigte på at man kan straffe en person som offentligt eller ved udbredelse i en større kreds

medvirkende til at true andre mennesker forhåne eller nedværdige dem på grund af race på grund af nationalitet hudfarve etnisk oprindelse seksuel orientering eller tro der må man vel sige at

befordrende for ytringsfriheden at man netop holder sig til diskussionen til sagligt indhold og til uenighed på meninger frem for at blokere en reel meningsudveksling ved at klassificere bestemte personer

for eksempel race eller seksuel orientering

bestemmelsen i straffeloven

undgå at nogen bliver udsat for forhånelse eller udtalelser om hudfarve etnisk oprindelse og så videre den tager jo mindre sigte på om sådanne udsagn er fremsat fordi man følte sig provokeret til det eller fordi man mente at det var faktuelt rigtigt hvad man sagde

beslutningsforslaget vi her har til behandling ønsker at fremstille det og ønsker at give mulighed for at man skal kunne

i venstre stadig væk som vi altid har været er store fortalere for og forsvarere af ytringsfriheden men vi kan ikke gå ind for at vi afskaffer

vi kan heller ikke gå ind for som det foreslås her af dansk folkeparti i lovforslag nummer en hundrede og to og firs at vi omformulerer den sådan at det er legalt at sige

af diskriminerende karakter hvis man opfatter dem som faktuelt rigtige eller føler sig provokeret til

ikke det der er intentionen i paragraffen og intentionen i paragraffen vil vi gerne

en fjernelse eller en omformulering antagelig vil være i strid med eus rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad ligesom det formentlig vil være i uoverensstemmelse med eller på kanten

vi har tiltrådt i fn som går ind for afskaffelse af racediskrimination derfor kan vi ikke tilslutte os forslaget som her er til behandling men vi er som forslagsstillerne fuldstændig enige i at vi skal værne om og

jo nok i virkeligheden allerbedst ved

bruge den flittigt netop i

at hvis der i datidens

og seks og tres b så havde de danske sønderjyder overhovedet ikke haft mulighed for at ytre sig i forvejen sad redaktør jens jessen fra flensborg avis fire år i fængsel fordi han havde

havde sønderjyderne overhovedet ikke kunnet hævde deres nationale eksistens

at sandheden er udelukket det hele handler om formen sådan som jeg også gjorde det klart at baggrunden for konventionen lægger op til nemlig at det hele er form sovjetunionen får gennemført at man

spørge om sandheden vil herre kim andersen ikke give mig ret i at hvis ikke sandheden respekteres

er der ikke mulighed for at føre en demokratisk debat hvor man virkelig for alvor kan tale om tingene

er en trussel imod folkestyret

vil jeg tillade mig at replicere herre søren krarup at så har vi jo faktisk drevet det ganske vidt med denne trussel over hovedet jeg synes man må sige at vi har folkestyre i danmark og jeg synes at vi har været

den nuværende formulering to hundrede og seks og tres b og også i den periode har folkestyret jo dog udviklet sig

må jeg sige at dette at være

om man forhåner personer eller grupper

etniske oprindelse eller deres seksuelle orientering eller deres tro og hvad det nu kan være men jeg kan ikke rigtig se hvad det har med mindretallet og mindretallets ytringsfrihed at gøre i en sammenhæng til den danske straffelovs § to hundrede og seks og tres b men jeg lader mig gerne

nationale oprindelse jeg talte ikke om det sydslesvigske mindretal jeg talte om sønderjyderne efter atten fire og tres de havde ikke været i stand til overhovedet at føre deres

hvis der havde været en tysk § to hundrede og seks og tres b

nu siger herre kim andersen at vi da har et udmærket folkestyre ja jeg vil sige indtil nitten

en og halvfjerds der begynder det at gå i opløsning

ufriheden herskende i den offentlige debat

en dom i østre landsret hvor den mand der har skrevet denne fuldstændig uimodsigelige dokumentation af islams forhold til kvinder bliver dømt for at sige det

og som hænger sammen med den § to og seks og tres b som herre kim andersen og hans regering vil forsvare på trods af at de må se i øjnene at den har en baggrund netop i diktaturlandenes ønske jeg synes

aftaler og som er med til at sikre en international retsorden på en lang række områder jeg tror det hører med til at være et godt demokrati at man kan indgå i sådan nogle aftaler og at man også kan overholde dem

der er rigtig mange ting ikke mindst faktuelle som man kan sige også skarpt og principielt uden at man behøver at sige det på en måde som er forhånende over for andre

eller den anden måde så det kommer ind under § to hundrede og seks og tres b det tror jeg i virkeligheden at debatten og diskussionen ville have gavn af og ville blomstre ved at man gjorde jeg tror

det ville få flere til at engagere sig og turde deltage

at herre jesper langballe kan se forskel på herre per clausen fra enhedslisten og mig fra venstre det er sikkert godt for os alle sammen

i hvert fald selv ganske tilfreds med det og så er jeg i øvrigt af den opfattelse

at herre per clausen argumenterer ud fra ét ideologisk synspunkt som er

det jeg gør og den baggrund jeg har for at lovprise vores frihedsrettigheder herunder vores

vi alle sammen også herre jesper langballe som en god kristen forkynder er klar over hvornår man er på kanten af § to hundrede og seks og tres b og hvornår man er over og hvornår man slet ikke er i nærheden af den i virkeligheden tror jeg det har noget at gøre med rigtig god opdragelse og respekt for andre og så kan der en gang imellem være nogle som i debattens iver har en bevidst lyst

antaste den grænse for at få en god diskussion i gang

hvis det var så vilkårligt og hvis det var så vanskeligt så skulle vi jo have langt langt flere sager af den her karakter som herre jesper langballe refererer til end vi rent faktisk har og har haft jeg tror faktisk at de fleste mennesker udmærket er klar over hvornår man forhåner et medmenneske og hvornår man taler nedsættende om et andet menneske eller en anden gruppe jeg tror faktisk det ligger dybt i os med den opdragelse og den kulturelle ballast de fleste af os har at der så er nogen der ikke går af vejen for et godt verbalt slagsmål og en politisk diskussion som kan foranledige dem til

ændret den i den retning at man skal kunne sige hvad man vil og hvad man mener og hvis

jo være et angreb på ytringsfriheden der må jeg bare sige at

høje grænser så vide rammer for sin ytringsfrihed som overhovedet muligt men når man taler skal man tale under ansvar

tale forhånende tale nedsættende tale nedværdigende

nej til det lovforslag som dansk folkeparti kommer med jeg synes at

når man læser det igennem og ser på det

ikke rigtig giver særlig meget mening

pædagogisk og grundig gennemgang af de forskellige bevæggrunde for hvorfor den nuværende lov er som den er

bare jeg vil slutte af med at sige at fra socialdemokraternes side er en klar afvisning vi kan på ingen måde være med til at

den niogtyvende oktober nitten halvfjerds da var socialdemokratiets ordfører k axel nielsen og k axel nielsen lagde ikke skjul på at de nordiske lande ligesom de øvrige demokratiske vestlige lande været meget skeptiske over for racismekonventionen men da diktaturlandene opnår at få flertal og det vil sige at de kan præge fn konventionen

fn så er de nordiske lande enige om at gøre det muligt at ratificere konventionen det vil altså sige

at fn simpelt hen tilsidesætter enhver saglig vurdering og det er jo også det vi oplever

og seks og tres b ses ganske væk fra sagen

hen på formen er det forhånende er det nedværdigende

måde at debattere på at det hele handler om den måde du taler på

præcis det spørgsmål jeg netop er blevet stillet det handler jo ikke kun om hvad der bliver sagt det handler også om måden det siges på og det handler om de intentioner der er med ytringen vi har vide rammer for vores ytringsfrihed og det skal vi have vi demokrati og vi har frihed men vi har frihed under ansvar og man skal tale ordentligt til hinanden og om hinanden og

skal sørge for at man ikke opildner til had til fremmedfjendskhed til splid mellem befolkningsgrupper

skal der være nogle rammer for hvad man kan sige derfor har vi en injurielovgivnig og derfor har vi en racismelovgivning og uanset hvad argumentet

at man har indført en § to

tilblivelse altså hvordan racismeparagraffen er kommet til så hæftede jeg mig også ved at justitsministeren

om det handler om fn eller om eu så handler det her for mig og

det handler om ligeværd mellem mennesker og om at vi ikke skal tale nedsættende om hinanden så uanset om det her havde stået

fru hækkerup til at rammerne bliver det hele hvad siger fru hækkerup til

bliver det hele og sagen derfor ligegyldig det der sker

og seks og tres b er jo at ytringsfriheden

jeg vil tillade mig endnu en gang at henvise til den dom der er afsagt i østre landsret i dag hvor den største kender af islam bliver dømt fordi han har sagt den ubestridelige sandhed om islams forhold til kvinder det taler om et folkestyre og en offentlig debat som for længst har prisgivet det saglige har prisgivet at spørge efter sandheden

kommer ud af det ordføreren siger at der er faldet en dom fordi der er en mand der har sagt sandheden

uden selv at ville ændre på betingelserne for hvad

være enige om men det er jo ikke sandt når det dansk folkeparti

at ville overholde rammerne det er at ville ændre dem og ville ændre dem sådan at der ikke længere skal være den respekt og den

betænksomhed i det sprogbrug man har ud fra en betragtning om at man skal have lov til at sige hvad som helst man har lyst til hvis man bare selv synes at det er sandt der står jeg et andet sted der står socialdemokraterne et andet sted vi vil ikke være med til at man skal tale truende nedsættende og forhånende om andre mennesker det kommer der ikke noget godt ud af det har vi set mange gange i historien og det er ikke noget socialdemokraterne på nogen som helst måde

så ville man jo ikke stille sig op og sige at den som står på talerstolen

at jeg har bevæget mig ud i når jeg siger at jeg ikke enig

den vurdering man har om tilblivelsen af racismeparagraffen så må jeg bare sige

jeg er ikke enig med dansk folkeparti i at det er på grund af diktaturstaterne at racismeparagraffen er blevet som den er men kan selvfølgelig få folk til at undersøge sagen nærmere og alle kan blive klogere men jeg tror altså ikke på at racismeparagraffen er kommet til fordi diktaturstater

det var sådan at loven skulle indrettes

så tror jeg refererede til den gennemgang ministeren havde af det som netop forklarede hvorfor det ville undergrave racismeparagraffen og også forklarede at man jo i

tale om

ville få betydning for straffen men ikke for spørgsmålet om hvorvidt selve gerningen

synsvinkel er skabt af fns flertal som består af diktaturstater det accepterer man fuldt ud

argumentet om at det ikke er tilfældet kan man jo så begynde at filosofere over hvordan det kan være at alle henvendelser

overholdelse af menneskerettighederne primært går til de vestlige demokratier der er aldrig henvendelser fra fn om at netop diktaturstaterne ikke overholder menneskerettighederne hvordan kan det egentlig være

og nu er vi så nået frem til to tusind og elleve og så må sådan noget revurderes eller er det eviggyldigt

betragter mennesker som ligeværdige

at vi skal forsøge at undgå at der bliver skabt had mellem mennesker og at vi derfor skal have nogle regler for hvad man må sige

vi har set nok krige vi har set nok splid vi har set nok had og forfølgelse i historien og vi skal undgå at komme derhen hvor mennesker spilles ud mod hinanden

billeder af andre som fjender alene i kraft af den religion

er vi ude et sted hvor friheden er erstattet af noget helt andet

vi andre i folketinget står vagt om vores frihedsrettigheder og står også vagt om retten til at behandle hinanden ordentligt

herre jesper langballe og fru karen hækkerup havde

helt tilbage til da herre søren krarup spurgte

altså fru karen hækkerup hidser sig

fuldstændig sandt at det var et flertal af diktaturstater der mod danmarks usas og andre demokratiske landes ønsker sørgede for at skabe den konvention der ligger til grund for at man i

hvad der har været intentionerne

man motivforske den motivforskning synes jeg ikke der er lagt frem i dokumenteret tilstand og derfor kan jeg ikke sige at

fordi der er nogle diktaturstater der har formet fn på en bestemt måde det tror jeg faktisk vil være på kant med den historiske

jeg ved godt at herre morten messerschmidt og andre fra dansk folkeparti elsker at

men jeg tror at

skal komme et konkret svar skal man nok have en uvildig til også at give

og det eneste sted man har kunnet læse om hvordan

kan beskyldes for at være en af frontmedlemmerne i dansk folkeparti også den ene gang efter den anden redegjort for det historiske forløb

der har været for tilblivelsen af ændringen af

gøre det her til en diskussion om hvad dansk folkeparti måtte have af historieopfattelse

synes om det indhold der er i den

at uanset om der ikke havde været noget i

i eus rammeafgørelse om bekæmpelse af fremmedhad

i fn eller i eu så ville socialdemokraterne stadig

at det var en god idé fordi målet med at have en racismeparagraf er

hensyntagen til hinanden at vi ikke opildner til had at vi ikke sørger for at befolkningsgrupper bliver spillet ud mod hinanden og at vi derfor har et mere fredeligt samfund så uanset hvordan racismeparagraffen var blevet til i sin tid uanset om det

ordfører for forslagsstillerne ønsker at dele op så han får fem minutter nu

det er bekendt var det fn’s vedtagelse i nitten

og seks og tres b kommer til første behandling den niogtyvende oktober nitten

halvfjerds den konservative justitsminister knud thestrup er ikke ganske tryg ved forslagets undertrykkende karakter og den socialdemokratiske ordfører k axel nielsen deler den skepsis som en række stater heriblandt de nordiske gav udtryk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

blandt de danske ordførere den niogtyvende oktober nitten

som sætter tingene fuldstændig på plads det er poul dam fra socialistisk folkeparti han siger det er ikke vor stats opgave at foreskrive borgerne visse meninger

fratage dem retten til at have visse andre meninger selv de tåbeligste anskuelser selv de mest skadelige opfattelser har ret til at eksistere og de har ret til at komme til udtryk det sidste skal med det er en illusion der grænser til hån at friheden skulle være sikret når der blot var tænkefrihed og trosfrihed … det er udtryk for en primitiv moralistisk tankegang at man kan bekæmpe det som bør bekæmpes ved at kriminalisere det … nej friheden er absolut og der er intet argument som kan begrunde nogen begrænsning af friheden poul dam fortsætter

man sætter et skel mellem acceptable meninger og uacceptable meninger når dette skel først er sat kan det flyttes og hvor er vi så henne så er vi tilbage i den oplyste enevældes forestillinger om ytringsfrihedens grænser i parentes skal det bemærkes

bittert ironisk at netop en lovændring der vil bekæmpe diskrimination medfører at et så uvidenskabeligt og diskriminationsladet ord som ordet race indføres i dansk lovgivning poul dam slutter det er ikke statens eller domstolenes opgave at beskytte mig eller andre der mener som jeg ved at forbyde nogle meningsytringer som jeg fordømmer … danmark bør ikke ratificere en hvilken som helst kompromiskonvention fra fn hvis vi alvorligt må frygte at følgerne gør det danske samfund ringere disse lovforslag begrundes altså med ratifikationsønsket men de vil medføre demokratiske tilbageskridt hvis de da skal tages efter ordlyden hvilke sande og profetiske ord hvilken klarhed og præcision i kritikken af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

en fri og åben debat i et frit og åbent folkestyre at misbruget af § to hundrede og seks og tres b standses vi foreslår som bekendt at der indføres et stykke to som frikender den der kan føre sandhedsbevis for sine udtalelser det er efter vor mening uanstændigt og i strid med enhver lødig debat at alene tonen og formen skal være afgørende sandheden kun sandheden skal i den frie debat i et frit folkestyre være afgørende instans vi håber at folketinget en og fyrre år efter poul dams udtalelser vil tage dem alvorligt og tage dem til efterretning og vi tillader os at sige til regeringen at vi

udtalelser i en eller anden udstrækning skal være lovlige nemlig når de er er sande

fremsætteren har rimelig grund til at kunne anse dem som dækkende for de faktiske forhold eller var provokeret til at fremsætte dem det forslag kan sf ikke støtte og jeg skal redegøre for hvorfor jeg synes vi stadig væk har brug for racismeparagraffen

racismeparagraffen kriminaliserer jo ytringer som fremsættes offentligt

og som er forhånende i forhold til et mindretal det kan være etniske persongrupper eller seksuelle mindretal

viser tal fra en nylig offerundersøgelse fra regeringen at cirka sekstentusind mennesker i danmark har været udsat for en hadforbrydelse og andre undersøgelser igen viser at homoseksuelle er overrepræsenteret i forhold til udsathed for vold og trusler eller at hver tredje somalier inden for det sidste år har været udsat for en racistisk motiveret forbrydelse det synes jeg er alvorlige tal som peger i retning af et problem som

har jeg valgt et eksempel fra min seminarietid hvor jeg havde en fantastisk kristendomslærer han filosoferede over ordet mord

siden har husket og som gjorde ret stort indtryk på på mig et mord sagde han er bare et ord med m foran og med det mente han at ord var egnede til at kunne slå ihjel måske ikke altid i bogstaveligste forstand forstand men ord kunne dræbe noget af livet energien og virkelysten i et andet menneske

er det fordi erfaringen er at grove nedsættende udtalelser når de fremsættes mange gange nok og de rettes mod en bestemt gruppe i samfundet kan få reelle og nogle gange voldelige konsekvenser for almindelige borgere vores racismeparagraf har nemlig en historisk berettigelse den blev indsat i

ændret nogle gange siden som

reaktion på det der foregik i tyskland

at den har udtjent sit formål endnu fordi vi ved at forhånende og nedsættende bemærkninger kan anvendes til at mobilisere modvilje over for bestemte befolkningsgrupper det så vi jo i nazitidens tyskland vi så først de verbale overgreb som senere legitimerede de reelle fysiske overgreb mod jøderne nutiden har også sine eksempler for eksempel folkemordet

og borgerkrigen i det tidligere jugoslavien

så spørge sig selv sådan en racismeparagraf

have forhindret det her vanvid og nedslagtningen af uskyldige mennesker nej det kunne den nok ikke i hvert fald ikke alene og vi kan også godt se at den heller ikke stopper mennesker i danmark for hvert år er der mennesker der bliver udsat for vold og trusler som følge af deres etnicitet eller seksuelle orientering straffen i sig selv har vel næppe den helt store virkning men

stor og vigtig signalværdi den sender nogle signaler om hvilke værdier vores samfund er bygget på nemlig at i danmark

imod urimelige angreb akkurat som vi beskytter individet mod urimelige angreb via injurielovgivningen at vi har en racismeparagraf betyder ikke at det er umuligt at komme med sine holdninger at det er umuligt at ytre sig om visse forhold eller kritisere religion og kultur det kan man stadig væk godt men kravet er at når det foregår i det offentlige rum skal det foregå på en ordentlig måde og faktisk er

vide rammer når ytringsfriheden bruges politisk det viser en frifindelse af det nazistiske parti i en konkret sag ytringsfriheden giver ikke en berettigelse til at nedgøre eller forhåne bestemte grupper med udgangspunkt i deres etnicitet religion seksualitet og så videre

det er en beskyttelse som vi er tilfredse med

var den første i danmark der protesterede

en kronik i berlingske tidende den niende november nitten halvfjerds fjorten dage senere blev jeg opsøgt af axel larsen

var på taleturné i vestjylland

han kom til frokost i seem præstegård og var meget hyggelig og han sagde vi har jo

og derfor tror jeg jeg kan sige på sf’s vegne at det anslag imod ytringsfriheden der er tale om med to

vil blive afværget der skete en enkelt ændring af et adjektiv men i øvrigt blev intet afværget det var sf der desværre ikke kunne holde det løfte som både dets ordfører og dets formand aflagde

jeg nu hører den ærede ordfører for sf stå og sige at

havde blik for var falsk

er noget som sf i dag overhovedet

så vil jeg tillade mig at være så uelskværdig at sige at

om racismeparagraffen jeg ved til gengæld også at

om at kriminalisere meninger det handler ikke om at kriminalisere holdninger

set godt få lov til at give udtryk for

skal bare gøre det på en ordentlig måde jeg synes ikke det er nødvendigt at komme med nedsættende og forhånende udtalelser for at kunne debattere

sf’s mening i dag at sagen er ligegyldig bare den bliver fremført ordentligt afgørende er og

om noget væsentligere nemlig striden om hvad vi mener så er sandhedskravet ligegyldigt så er det ene og alene formen forhånelse og hvad man kalder det

vil ikke føle sig forhånet hvis man bliver modsagt sådan at man ikke kan svare jeg er ked af at sige det men jeg synes

er tale om et meget beklageligt fald i sf’s niveau jeg mindes både axel larsen og poul dam

set været en konstant og stabil holdning som vi står ved

hvad forskellen på injurieparagraffen og racismeparagraffen er det har justitsministeren fremlagt

jeg behøver tage op igen jeg synes faktisk at formen er afgørende og vigtig vi så i nazitidens tyskland hvordan de verbale overgreb senere førte til de fysiske overgreb

at massevis af jøder blev i koncentrationslejre og derfor skal vi tænke enormt meget

jeg synes sagtens at vi kan fremlægge vores politiske holdninger det er der endda vide rammer for

kritisere kultur og religion uden at komme på kant med loven kravet er bare at formen er i orden og det synes jeg

det skal bare ske på en ordentlig måde og det er synes jeg et meget væsentligt hensyn

at vi forlanger af hinanden at det her skal foregå på en ordentlig og saglig måde jeg kan ikke se nogen som helst grund til at man skal udtale sig forhånende eller nedværdigende om andre befolkningsgrupper jeg kan

hvad det tilfører debatten ekstra og som skulle være godt

kom med her det er muligt

komme med religionskritik den må bare ikke foregå på nedværdigende og forhånende måde

religiøse mindretal over for seksuelle mindretal over for bestemte etniske grupper det mener jeg egentlig er et sagligt krav som vi godt alle sammen kan holde kan holde ud at leve med jeg mener ikke det forhindrer at vi kan kritisere religion jeg har siddet og bladret

meddelelsen fra rigsadvokaten igennem inden jeg gik herind

det ser meget tilforladeligt ud jeg er ganske tryg ved

argumenter kan også være som spørgsmål det giver altid en god debat men

nazismen og baggrunden for at man overhovedet indføjede en racismeparagraf af en noget anden karakter end den racismeparagraf vi

af ytringsfriheden i weimarrepublikkens tyskland

på sigt gennem meningslovgivning kan

også viden om at det rent faktisk vil skabe nogle problemer i forhold til danmarks internationale forpligtelser at afskaffe den derfor står vi selvfølgelig ved den

nazistpartier og hvad ved jeg her i landet så

man endelig vil overholde alle de internationale forpligtelser der

er argument om at man ligesom kan bruge det nazistiske eksempel

nuværende udformning

bare intet med hinanden at gøre vi ved

det var ikke kun

fra nazistpartiet som blev ramt af den blasfemilovgivning som det så var der var i tyskland på det pågældende tidspunkt

er et argument der bør bruges

etnicitet eller seksuelle orientering

den lillebitte indskrænkning vi har i ytringsfriheden her

og når man er meningsdanner har man et ekstra og særligt ansvar for at det sker på en ordentlig måde så det ikke er en forhånende eller nedværdigende udtalelse det synes jeg sådan set er et fint princip som vi alle sammen kan leve med

forhånelse og nedværdigende udtalelser kan bidrage

at vi har ytringsfrihed men det er også vigtigt at vi bruger den ytringsfrihed med omtanke og med respekt for det talte ord at vi gør det i en ordentlig tone når vi ytrer os og dermed mener jeg at der

nogen grund til at man ytrer sig generaliserende og nedværdigende eller forhånende eller truende

det er der ikke nogen grund til man kan sagtens have sine meninger alle de meninger man har lyst til at have og man kan også ytre dem men det man ikke må

nedværdigende eller truende men det forhindrer ikke

til at ytre sig om sine meninger og derfor

egentlig heller ikke der er så mange her i salen der er uvidende om eller i tvivl om for det er jo ikke første gang at vi har haft den pågældende debat fra konservativ side kan vi ikke

erkende at det har nogle omkostninger hver eneste gang man har en paragraf der lægger nogle begrænsninger på mulighederne for at ytre sig det tror jeg man skal erkende eksistensen af en injurieparagraf kan også lægge nogle begrænsninger vi kender da eksempler

er blevet dømt fordi de ikke var i stand til at bevise deres påstand selv om den måske nok var rigtig

til racismeparagraffen og jeg har forstået at man mener sig særlig styrket

af en dom der er truffet i dag

vedtagelse af dansk folkepartis forslag

lars hedegaards argument for at han ikke skulle dømmes

hvad han havde sagt til nogle nære venner som havde en båndoptager med og optog det og senere

forslag som dansk folkeparti har fremsat i dag i grunden ingen mening for det ville forhindret at lars hedegaard

også urigtigt når man siger at det er vilkårlighed der afgør om en ytring er i strid med

set domstolene der på baggrund af en behandling af sagen afgør om der er sket en overtrædelse eller ej det er rigtigt at det ikke altid er sådan at

der anmelder folk får ret

eksempler på domme som jeg synes

tvivlsomme og et alvorligt indgreb i

mennesker i den politiske debat så

intimidere hinanden for på den måde at vinde i den politiske debat er jo ikke noget ukendt fænomen og derfor vil det nok eksistere permanent

er altså enig i

en alvorlig sag når man har paragraffer som indskrænker ytringsfriheden og det bliver selvfølgelig ikke mindre betænkeligt af at det historiske ophav er et sammenrend af tvivlsomme nationer lande og magthavere i fn overhovedet ikke mindre betænkeligt

er interessant er at det danske folketing i

vel næppe har været fuldstændig underlagt sovjetunionens interesser og synspunkter altså det er vel trods næppe muligt at forestille sig

truffet den her afgørelse ud fra

at tilslutte sig fn erklæringen

er sikker på at forslagsstillerne er helt enige med mig i at ord har meget stor betydning og hvis man bruger et sprog

måde at omtale andre mennesker på fordi de

en bestemt religion en bestemt etnisk oprindelse eller hvad det nu kunne være

kan lære af den måde sproget blev brugt på

med til at bane vejen for en umenneskelig behandling af andre mennesker som man ikke troede mulig det betyder jo ikke at racismeparagraffer eller andre former for lovgivning forhindrer at der sker udvikling af ubehagelige samfundsformer og undertrykkelse af mennesker

det har vi jo set eksempler på også i tyskland på trods af en udfoldet lovgivning på det her område til allersidst

indrømme at jeg synes det er lidt underligt

vide at hvis man ikke har mulighed for at overtræde den eksisterende racismeparagraf er man ikke i stand til at komme med en religionskritik som der er noget

konsekvensen af at være luthersk teolog

religionskritik ved at overtræde den her paragraf

at jeg efter fattig evne har udøvet religionskritik i store dele af mit liv

har været i nærheden af at overtræde den her paragraf

dokumenter er svært at synliggøre i fremtidens referater hvis man vil citere fra den her debat om tredive år så vil man ikke kunne forestille sig at man fremviser fremviser en bog

er nødt til at udtale sig fra talerstolen og til mikrofonen hvis man skal

i sine omfattende skriverier har bevist er at koranen og de tilliggende skrifter åbner op for en ekstrem undertrykkelse af kvinder

også rigtigt at nogle muslimer konsekvent mishandler kvinder mishandler deres børn men det der ikke er rigtigt og det som ikke er dokumenteret er udsagnet om at muslim

måske en finesse i debatten som kan være svær at forholde sig til

jesper langballe talte så lang tid i sit første indlæg at jeg kom til at lægge tiden sammen

jo nok ikke tjener noget formål at vi her forsøger at gennemføre en fiktiv retssag om hvad der ville være sket hvis dansk folkeparti fik deres forslag vedtaget jeg siger bare at jeg opfatter det herre

så bare til det andet jamen herre jesper langballe må erkende at vi faktisk har besluttet os til at ord også kan straffes under nogle ganske bestemte omstændigheder jeg er enig med herre jesper langballe i

dansk folkepartis øvrige medlemmer dokumenterer til daglig

alliance er vi som vel de fleste danskere imod racisme

at de næsten instinktivt også er

man i daglig tale kalder racismeparagraffen der stopper så enigheden

handler om racisme den handler om noget helt andet den handler om ytringsfrihed ytringsfriheden er en helt central værdi i et vestligt liberalt demokrati som det danske vi må tåle at andre har et andet synspunkt end vores eget og det er helt basalt at staten ikke kan gå ind og definere hvad der er de rigtige meninger hvad der er de rigtige holdninger og de rigtige synspunkter som vi allernådigst

på et demokrati der er defineret ud fra negative

fraværet af tvang fra statsmagtens side og dermed også fraværet af en indblanding i hvad vi måtte tro tænke og sige

er blevet dømt ved østre landsret

vi diskuterer om ikke en afskaffelse

af straffelovens § to hundrede og seks og tres b det er trist

ikke havde været så trist havde det været lidt morsomt ironisk er det i hvert fald

går så meget op i offerløse forbrydelser offerløse forbrydelser forstået på den måde at

nogen ofre der er nogen der siger noget og det kan være at der er nogen der ikke bryder sig om

blive en opgave for statsmagten at sørge for at der ikke bliver sagt det

social slagside i paragraffer som den såkaldte racismeparagraf

de intellektuelle og de velformulerede

paragraffer af den her slags for de kan belægge deres ord på korrekte måder der gør at statsmagtens indskrænkninger i ytringsfriheden alligevel ikke rammer dem mens mere jævne folk

om juristeriet og paragrafferne dermed er der en klar social slagside i en paragraf som § to hundrede og seks og tres b i straffeloven og det er et element som vi synes at man desværre ofte glemmer

det er også vigtigt at have nogle af de historiske forudsætninger på plads

lang tid på at man ikke har forberedt sig til den her debat

har diskuteret hvad baggrunden er

det

kom ind i den danske straffelov

det sætter det jo også i et vist perspektiv

de demokratiske nationer som blandt andet danmark sverige norge storbritannien holland usa

vedtage en konvention der dannede baggrund for den reviderede racismeparagraf

en og halvfjerds det har intet

med sovjetkommunismens forbrydelser at gøre og en mulighed for

de processer og kæmper for at man skal lave indskrænkninger

ytringsfriheden fordi man ikke

religion der er dominerende i de pågældende lande

der prøver at sikre sig selv

politiske modstandere må

huske på

straffe folk for deres meninger for de vil beholde dem lige meget hvad statsmagten finder på at give dem

det går bedre når folk forlader de radikale man skal huske at tidligere statsminister erik scavenius jo også forlod det radikale venstre

debat og jeg vil gentage herre jesper langballes kompliment til herre ammitzbøll selv om hans vurdering af scavenius ikke var helt korrekt

men i hvert tilfælde glæder

også historiske forståelse af sagen

man har brugt nazismen som baggrund for racismeparagraffen på trods af

poul dam fuldstændig rigtigt siger i nitten

halvfjerds med racismeparagraffen er første gang at et så uvidenskabeligt og diskriminationsladet ord som race bliver brugt i dansk lovgivning og det er naturligvis en arv fra nazismen forholdet er jo at betragtningen af mennesket som et racevæsen er at gøre mennesker til natur

i dansk kultur hidtil været det modsatte at mennesket var guds skabning med skyld og ansvar og ikke bare et stykke natur men det er den der indføres med nazismen og det er jo ikke tilfældigt

efter at racismeparagraffen er blevet vedtaget

så får et offentlig liv hvor ordet race terroriserer debatten jeg tror at jeg er et af de meget få mennesker i danmark der har dom for at jeg ikke er racist

jeg i nitten seks og firs protesterede mod dansk flygtningehjælp og indvandrerpolitikken blev jeg anklaget

af aarhus’ daværende borgmester thorkild simonsen for småracisme og jeg anlagde sag

har dom for at jeg ikke er racist men jeg tør jo ellers antyde hvordan ordet racisme har terroriseret debatten og hvordan ingen jo efterhånden tør ytre sig

i nærheden af noget der kan kaldes for racisme og det er naturligvis fordi vi har fået en paragraf som netop lægger op til at man på den måde

det er jo hvad der er sket i den sidste generation og det er det vi oplever gang på gang nu senest i dag med lars

nedsættende om muslimer men siger hvordan islam forholder sig

finde sig i at blive forfulgt i en retssag

efter hans handlinger men efter hans

handling truslen sådan som man oprindelig gjorde

fn konventionen altså at man ville forbyde det der truede

ville lade ordet være frit det var det de vestlige lande ville i nitten

fem og tres og det var det som diktaturlandene havde held til at forhindre og det er altså frugterne af denne totalitære tankegang denne indføring af begrebet race som et

det er helt nødvendigt at sige som vi har sagt i vores forslag at der skal være mulighed for at kunne dokumentere at noget er sandt tonen i sig selv

er og bliver ikke tilstrækkeligt det skal være sådan at man ved et sandhedskrav kan enten dømme eller frikende det bør ikke være sådan at man

kan mistænkeliggøres bare fordi der er bestemte ord der kan slynges efter en sådan som vi er adskillige der i en menneskealder har oplevet det at blive forfulgt af bagvaskelse og terrorord i retning af racist det er det som racismeparagraffen muliggør og derfor vil jeg alvorligt henstille til regeringen at de overvejer situationen vores forslag er faktisk godt det giver på ny mulighed for at man kan tale sagligt sammen og at

form eller tone skal være afgørende for at vi kan veksle ord med hinanden og jeg vil

meget håbe at regeringen vil lytte til os

vil jeg anbefale at de gør netop fordi det giver mening at man fastholder at det er

det er handlingerne man dømmes efter det er grundlaget for et retssystem der

på en mening

har udtrykt og det er han blevet straffet for så jeg synes det er så indlysende at der er noget helt helt galt

til at rette det i stedet for bare

fraser om at ordet eller tonen eller formen er så vigtig det burde ikke være gældende i en retsstat at man bliver dømt fordi tonen ikke er pæn

altså betyder at han enten har udtalt sig truende forhånende eller nedværdigende

forholder sig truende forhånende eller

spekulationer over hvordan man kan

jeg er ikke den der lægger dansk folkepartis

udtale mig om hvad dansk folkeparti vil kræve og ikke kræve jeg kan kun sige for mit eget vedkommende at den her sag

i hvert fald ikke uden videre kunne acceptere at regeringen

vi stemmer jer bare ned vi gider ikke høre på det jeg synes det er et så væsentligt spørgsmål der netop handler om et

ikke kan acceptere at det vi oplever

uenig med fordi de taler på en måde som man

det er uacceptabelt der vil jeg så også lige sige med hensyn til lars hedegaard

har ikke bagtalt muslimer han har gjort opmærksom på hvordan islams forhold er til kvinder og det burde da ikke være noget som fru hækkerup var uinteresseret i han har ikke bagtalt muslimer man han har gjort opmærksom på hvordan de er stillede og hvis jeg må være lidt privat vil jeg sige at vi måske er nogle stykker der

muslimske piger kommer og spørger om vi ikke kan hjælpe dem fordi de er truet netop af dem der har islams kvindesyn som baggrund så det er desværre kun alt for relevant og jeg vil sige

debatten her handler om noget virkelig afgørende som bør

som dommen tager stilling til bogen har man sådan set kunnet udgive og man har

så der har altså været en mulighed for at give

til kende i bogen

og dermed er der jo altså et spillerum for

er nogle ord over et frokostbord til en julefrokost hvor han har snakket frit til en han troede var en samtalepartner

så har denne samtalepartner som tydeligvis har været ganske upålidelig

og uden overhovedet at forelægge dem for lars hedegaard

offentliggjort dem som et interview med lars

jo temmelig værgeløs over for for han er selvfølgelig gået ud fra at når han taler frit over et frokostbord

og hvis det ikke er frit fordi det skal være offentligt så får han det forelagt

er at man hævder at der i den tale er udtryk for

og det mener jeg er fuldstændig forkert fordi han der kun udtrykker hvad islam selv siger om kvinder

der er meget litteratur fru dehnhardt skulle læse blandt andet den fremragende bog der hedder mødom på mode og som kom for fire år siden skrevet

muslimsk pige i danmark der fortæller om

kvinders forhold i de muslimske familier det er en skønlitterær skildring af oplevelser vedkommende selv har

lige præcis den bog har der ikke været nogen problemer med at udgive og altså

dansk folkepartis ordfører deroppefra

ikke blev offentliggjort det står der

ytringer som er blevet offentliggjort og ytringer som er generaliserende og det er det som racismeparagraffen efter min opfattelse kriminaliserer

hvad den bog der have

om andre selvfølgelig bevar

igennem århundreder prøv at læse viggo hørups bøger bevar mig vel han var røget lige for

man har lov til at tale frit hvis man fører

man anklages men det at man udtrykker sig hånligt

ganske upålideligt menneske

lokket ham til at snakke frit det gør han fordi han tror det er privat og så viser det sig at denne private snak

den pågældende optaget

ud på snaphanen uden at lars

mulighed for at se den og ændre på den

pålægge regeringen at tage en række konkrete

effektivisere og afbureaukratisere boligstøtteområdet senest ved starten af næste folketingsår efter forslagsstillernes opfattelse

er boligstøttereglerne så bureaukratiske og

så omstændelige at dette dels giver anledning til mange fejl i ansøgningerne

dels medfører at flere borgere slet ikke får ansøgt om ydelsen sidstnævnte omstændighed kan ifølge bemærkningerne til beslutningsforslaget udledes af en

rapport fra to tusind og otte om tvangsudsættelser hvor det blev konstateret at kun halvtreds procent af de udsatte lejere havde ansøgt

mener på den baggrund at en del af udsættelserne ville kunne afværges hvis ansøgning om boligstøtte

vidt ikke uenig i at boligstøttereglerne trænger til et eftersyn

jeg er ikke enig i timingen jeg vil i den forbindelse henvise til at

boligstøtteområdet er et af de ydelsesområder der skal overgå til administrationen hos udbetaling danmark efter etableringen i efteråret to tusind og tolv for at understøtte

korrekt og rettidig udbetaling til borgerne har det været en forudsætning for regeringen at overførelsen af området til udbetaling danmark skal ske med udgangspunkt i de nuværende

sagsbehandlingssystemer og på et

materielt uændret regelgrundlag derfor

skal regelforenklingen og forenklingen af procedurer

som forudsætter grundlæggende ændringer af

også enig i at eindkomstregisteret skal anvendes til mere digital sagsbehandling

dette skal indføres så det passer i forhold til etableringen af udbetaling danmark

af området til udbetaling danmark

vil regeringen således arbejde for at forenkle regler og procedurer på området med henblik på at opnå en enklere og mere automatisk administration af boligstøtteområdet set i lyset heraf finder jeg det hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at pålægge regeringen at tage konkrete initiativer på boligstøtteområdet allerede i det kommende folketingsår

om huslejeudsættelser som der er henvist til i bemærkningerne til beslutningsforslaget

jeg gøre opmærksom på at undersøgelsen viste at cirka fyrre procent af de udsatte lejere var lønmodtagere det må på

den baggrund formodes at en del af disse borgere slet ikke er i kontakt

som ellers efter retssikkerhedsloven har pligt til at råde

at behandle ansøgninger om spørgsmål om hjælp i forhold til alle muligheder for støtte efter den sociale lovgivning det fremgår af

rapporten at der ikke er en enkelt bagvedliggende

det er typisk et sammenfald af flere uheldige faktorer der er årsagen til udsættelsen

der skal forebygge udsættelse det drejer sig

blandt andet om almene boligorganisationers pligt til at underrette kommunen

påkravsfrister fra tre dage til to uger og udvidelse af mulighederne for flyttehjælp men også andet disse initiativer betyder at kommunen bliver opmærksom på borgere der er i en vanskelig situation uanset om borgerne i forvejen modtager ydelser fra kommunen jeg tvivler på at en forenklet ansøgningsprocedure i sig selv vil få flere med lave indkomster til at søge boligstøtte men jeg er som sagt helt enig i

området bør forenkles og at det bør ske

af de grunde som jeg har nævnt her i min tale indstiller regeringen altså at beslutningsforslaget

i en lang årrække har hørt fra den borgerlige regering

sige at det hele faldt lidt til jorden igen da arkitekten bag det hele nemlig

med de ting som faktisk ligger til grund for det her beslutningsforslag kl sagde

til det endnu og nu hører vi så at vi skal vente til to tusind og tolv mener ministeren ikke at det ligger lige for vi har mulighederne for de tekniske løsninger implementere dem løbende efterhånden som registersamkøringer bliver

sige at vi skal imødekomme og lette ansøgningsprocedurerne

vil se en ret stor afbureaukratiseringsaftale forhåbentlig komme til verden og det er i øvrigt noget som herre thomas jensens parti også har deltaget i arbejdet omkring nemlig på beskæftigelsesområdet det er faktisk sådan

en afbureaukratiseringsreform som betyder afbureaukratisering for to hundrede fuldtidsansatte i kommunerne

svarer til afbureaukratisering for tre og halvfems million kroner så det er ret meget når det lige præcis er

på grund af den aftale der ligger om udbetaling danmark

herre thomas jensen kan sige at jeg har hældt det ned ad brættet jeg tror det var det udtryk herre thomas jensen

timingen er dårlig men er faktisk helt enig med herre thomas jensen i at vi skal have kigget på om

vi mener jo at regeringen sidder på hænderne

få indført et nyt system

det er jo igen noget centralistisk noget ligesom vi så det med skattecentrene vi bevæger myndighederne væk fra borgerne

store problemer for for eksempel pensionister som gerne vil have mulighed for at gå

og der er mit spørgsmål så her

og ved at vente to år imødekommer de

måske har lidt svært ved at læse og skrive

afbureaukratiseringsreformen nej det er skam også

det er nemlig noget vi allerede har forhandlet på plads og herre thomas jensens eget parti er jo med så det er skam ikke regeringen og der

er jo netop sådan at at det

på baggrund af cpr numre arealets størrelse og andre ting

man skal bruge tid på det i kommunerne og så kan man

til at tage sig af andre ting

det er det der ligger bag hele ideen

udbetaling danmark og som kommunernes landsforening

som jo endda har en socialdemokratisk

så den der uenighed må herre thomas jensen altså

boligstøtteområdet ved yderligere digitalisering og samkøring af registeroplysninger det vil ifølge socialdemokraterne gøre det lettere for udsætningstruede borgere at få den boligstøtte de eventuelt er berettiget til forventningen er at afbureaukratiseringen således vil mindske antallet af udsættelser i venstre er vi meget optagede af at mindske antallet af udsættelser udsættelser er ikke kun et problem fordi

udsatte borgere havner i en ustabil og ubehagelig boligsituation

enten hjemløshed eller midlertidig bolig udsættelser medfører også store sociale og økonomiske problemer de udsatte risikerer for eksempel

få større gæld de mister et netværk

og mister venner og kammerater

af den grund er jeg også glad for at vi i venstre med til at give kommunerne en lang række redskaber der tilsammen sikrer en forebyggende hjælp til de udsætningstruede borgere

vi har været med til at give mulighed for beboerindskudslån selv om et tidligere lån ikke er

af kontanthjælp og social pension hvis en borger ikke har betalt sin husleje og åbenlyst ikke

stand til at styre sin økonomi alle disse tiltag og flere til sikrer at kommunerne så tidligt som muligt bliver opmærksomme på udsætningstruede borgere i en vanskelig økonomisk situation på den måde kan vi forhåbentlig undgå udsættelser for en hel del

men efterfølgende måtte ikrafttrædelsen udskydes da socialdemokraterne alligevel havde svært ved at beslutte sig for

var for eller imod denne forebyggende indsats derfor klinger det hult i mine ører

af de udsætningstruede borgeres interesser og behov dette beslutningsforslag er da heller ikke specielt meget til gavn

men desværre bærer udformningen af dette beslutningsforslag mest af alt præg af

ind i emnet kl og regeringen indgik i sommeren to tusind og ti en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling i en ny myndighed

skal overføres til udbetaling danmark dette skulle gerne sikre en mere ensartet og gennemskuelig sagsbehandling desuden skal overførelsen til udbetaling danmark ifølge aftalen med kl ske med udgangspunkt i de nuværende

vil dette beslutningsforslag ikke gavne de udsætningstruede borgere

må det forventes at udgifterne til boligstøtte stiger hvordan har socialdemokraterne

baggrund må jeg sige

at venstre virkelig vil arbejde for at nedbringe antallet

bare sige at succesraten ikke

et og i tusind og to skete

ti

og to og firs lejere

vi kan jo se at halvdelen af dem der

når jeg i dag hører venstres ordfører sige at venstre virkelig går op i

ikke forstå at venstre ikke bider til bolle

får lettet den proces ved at man laver registersamkøring kan venstre ikke godt se at det er

jo også derfor at vi i al den tid vi har været i regering har haft stort fokus på det her område man må jo sige at antallet af udsættelser aldrig

den her regering kom til vi har jo ikke nogen tal for hvor stort det var under sr regeringen hvis vi ikke kan sammenligne

meget nøje hvad årsagerne har været til

det førte jo til en stor aftale mellem satspuljepartierne

de var for eller imod og vi derfor måtte udskyde ikrafttrædelsen der havde vi andre

ved udmærket godt at det er fordi der er stigende fattigdom

det er simpelt hen the working poor

vi om helt konkrete tiltag til at nedbringe

venstre at støtte det så de flotte ord fra venstres ordfører

har støttet byggeriet af almene boliger

i boligaftalerne der sikrer byggeri af tusindvis af almene boliger

med

tal fra de sidste otte år og

sammenligne med hvor langt skal vi

to tusind og ti som var

indgå satspuljeaftalen der gav kommunerne redskaber til

muligheden for at kunne få et nyt lån og en mulighed for i højere grad at kunne administrere

nu skal være muligt at man kan gå ind og administrere borgernes kontanthjælp

hjemløse efter et år fem og tyve procent af

når vi jo i otte år har set at

hvor

samtidig siger at vi ingenting gør og ikke vil lave nogen aftaler

vi har lavet nogle initiativer der skal imødegå udsættelser

sfi rapport så vi kan undersøge hvad problemet er på nuværende tidspunkt fordi jo er interesserede i at løse udfordringerne så jeg forstår

ikke være til stede og derfor har jeg fået fornøjelsen af at få det her selv

med forslagsstillerne i at der er behov for en afbureaukratisering det er der på rigtig mange områder og som beskæftigelsesministeren allerede har sagt er vi i gang på

være tiltrængt på mange andre områder at man går i dybden og ser på hvordan

der er nogle problemer og

er der også lagt op til at når udbetaling danmark er på plads skal man i gang med afbureaukratisering på det her område forslagsstillerne taler også om

også skriver skriver at det er i gang i forbindelse med landsbyggefonden jeg skal ikke gøre mig klog på det

mange af dem der bliver udsat ikke får boligstøtte det kunne jo være

i stolen det er ikke altid lige populært men det overlever vi

at der kan være behov for at se på

vejledningen af

formålstjenligt at se på

er behov for nu også kommer ud til dem der har ret til at få boligstøtte

kan vi desværre ikke støtte forslaget vi synes der er rigtig gode intentioner i

når udbetaling danmark kommer i i gang i to tusind og

der med vejledning af ansøgere

den der centralisering hvor vi får lavet nogle administrative enheder

som gerne vil søge om boligydelse

at den der pensionist der er vant til at gå

og få den her vejledning og få den her

om dansk folkeparti

som ældre og få hjælp

er det sådan at der hvor der er behov for personlig service kan man gå op til borgerservice

kommunen og få den vejledning og hjælp man har behov for det ligger i aftalen om udbetaling danmark så

hele sidste år hvor det var eus fattigdomsår at man kan være fattig at man ikke har råd til at betale sin husleje

svært at få enderne til at mødes og der har det heller ikke hjulpet at

at mennesker har svært ved at betale deres husleje

rapporten også der er en overrepræsentation af folk der kommer fra kontanthjælpssystemet som går hen og bliver hjemløse

en fjerdedel af de mennesker som

boligløse og hjemløse efter et år

at bo hos venner og familie for at få hverdagen til at

til at folk bliver hjemløse er jo kontanthjælpssanktionerne

kommunen administrerer ens kontanthjælp

den er blevet smidt ind hos naboen

er så bange for rudekuverter som sindslidende at man ikke åbner dem

jo at når kommunen samtidig

som socialdemokraterne har stillet det her

søgt boligsikring

at tredive procent

år efter år kommer nye tal der viser

bliver sat på gaden to tusind og ti blev rekordåret med over

antal personer det er antal husstande så

er langt langt højere

socialdemokraterne fremlagt et andet forslag som

også være med til at afskaffe de fattigdomsydelser

former for nye belysningsrapporter fra sfi men for os er det rigtig vigtigt at understrege

samtidig prøver at lytte til de

at man bestiller rapporter som kun skal bruges som pynt i bogreolen

kontanthjælpssystemet der er bureaukratiske regler som er et problem

mange mennesker der bliver sat på gaden som

tilmeldes pbs selv det har vi sagt ja til selv om vi ved at

fordi folk ikke kan gå ned og tilmelde sig pbs

ikke fordi vi ikke har vist velvilje til at have et samarbejde men vi ønsker bare nogle grundlæggende forslag som kan rykke og som kan knække kurven i forhold til

næppe alene kan løse problemet med de mange udsættelser der er af folk fra boliger og

en række initiativer der skal tages det vigtigste initiativ er nok i virkeligheden

det angribes jo grundlæggende et andet sted end i boligstøtteordningerne men når det er sagt

er vi i enhedslisten positive over for det

der er jo ikke nogen tvivl om at når man har et system som er indviklet og bureaukratisk og hvor der stilles ganske mange krav til ikke bare hvilken form for dokumentation man skal fremlægge men også for hvordan den skal fremlægges i hvilken form

er det klart at nogle mennesker falder fra og nogle af de mennesker falder fra er givetvis nogle

har størst behov for at få boligstøtten

man kan konstatere at der er en meget stor andel nemlig omkring halvtreds procent af dem der bliver udsat der ikke har søgt om boligstøtte det kunne godt føre til den konklusion at man mente at det

hvor de var berettiget til boligstøtte

man må erkende at vi har opbygget et system hvor

ganske mange mennesker som har svært ved at finde ud af alt det man skal gøre

findes også rigtig mange mennesker som ikke føler at ting bliver meget meget nemmere af at man kan løse alle tingene digitalt altså via internettet men måske bare opfatter det som en yderligere vanskelighed derfor er vi meget positive over for de

socialdemokraternes beslutningsforslag er i utakt med en eller anden plan som regeringen har lagt sammen med nogle andre

det ved jeg ikke noget om jeg vil bare sige at det undertiden kan være klogt også at komme med beslutningsforslag der måske kan skubbe på det tempo som regeringen har lagt i løsningen af de udfordringer man står over for særlig når man taler om en problemstilling der vedrører at mennesker bliver sat ud af deres bolig kan vi rolig sige at det er der blevet talt rigtig meget om i rigtig mange år

der er blevet gjort ret meget der har virket så set på den baggrund

dels om noget socialpolitik hvor socialdemokraterne vil sikre at lejerne

om afbureaukratisering hvor vi socialdemokrater mener at vi skal bruge skattekronerne mest rationelt så de offentligt ansatte ikke skal bruge arbejdstiden på unødvendigt papirarbejde og

er anledningen til det her enkle forslag

vi socialdemokrater arbejder målrettet på at forebygge at lejere kommer i den ulykkelige situation

vi ved jo fra sfis undersøgelse af årsagerne til tvangsudsættelser at halvdelen af de lejere som bliver tvangsudsat

lejemål på grund af manglende huslejebetaling

så nærliggende at tro at lejere som ikke har så mange penge og som

at de ville være berettiget til boligstøtte

er det altså halvdelen af de her tvangsudsatte lejere som ikke modtager støtte og her mener vi det er relevant at se på

ved man jo at der ligger en lang række dokumentationskrav på det her område og her mener vi at man snildt via nogle registersamkøringer kan lette ansøgningsprocessen for den enkelte lejer og sikre at lejeren kan få opfyldt den ret lejeren måtte have til boligstøtte ud over det socialpolitiske sigte

jo også hele sigtet om afbureaukratisering ud over

opfyldt rettigheden om tildeling af boligstøtte sigter

samtidig på at det offentlige bliver afbureaukratiseret

på det her område allerede med regeringens såkaldte kvalitetsreform forud for folketingsvalget i to tusind og syv kom regeringen jo med en masse flotte ord som efter valget viste sig at være et stort bluffnummer hvor regeringen havde stukket blår i øjnene på de offentligt ansatte

ikke indeholdt lige så meget flot politik som den indeholdt flotte

det i to tusind og ni at da arkitekten bag alt det bureaukrati som vk regeringen har opbygget

han kort efter sin tiltræden på venstres landsmøde i maj

målet var at begrænse skemaer bureaukrati og procesregler i det offentlige

det fik jo straks kommunernes landsforening ved den daværende formand og venstremand

til praksis men eftersom løftet både kommer fra statsministeren

videre hed det fra fra erik fabrin både fogh og lars løkke har haft store ambitioner på borgernes vegne men lars har med sin erfaring nok en større forståelse for

i dag må erik fabrin være meget skuffet over

meget skuffet over den manglende vilje til at rydde op efter sig og

også en manglende vilje til at lytte til erik fabrin og

med hele to og firs konkrete forslag herunder en top fem

boligstøtteområdet

sket noget konkret som borgerne har

de her top fem forslag er ikke

hvad de syntes om bureaukratiet i den offentlige sektor og der kom

adspurgte sagde at de brugte alt alt for meget tid på bureaukrati

det gik ud over den tid de havde sammen med borgerne til at yde service til

taler virkelig for at der både af socialpolitiske og bureaukratiske årsager er grund til at vedtage

er jo at man ikke ønsker at imødekomme tanken om at man kan spare skattekroner ved at lette de offentligt ansattes bureaukrati som kl og ftf

og at regeringen heller ikke ønsker og det

til at få boligsikring får den opfyldt

vi hørte for eksempel venstres ordfører fokusere på hvad finansieringen til

den offentlige sektor samtidig med at det jo

nye rettigheder til borgerne men et

men tak til til ordførerne generelt

positivt fra stort set alle

at man gerne ville ville begrænse bureaukratiet men lad os nu se om den udbetaling danmark som regeringen har fået vedtaget

noget der lever op til det jeg har min skepsis

som udbetaling danmark jo medfører er noget som

fra borgerne og dermed tror jeg at nogle af de borgere som gerne vil gå

med forskellige ansøgninger bliver ladt i stikken her tænker jeg selvfølgelig især på mange af de pensionister

den lokale kommune og få hjælp i servicecenteret for eksempel

jeg konstatere at venstre konservative og dansk folkeparti når de vil vente til to tusind og tolv eller derefter med at lave noget på det

med til at rykke hurtigt ud for at forebygge alle de tvangsudsættelser som vi desværre ser hvert år år desværre

ved vi jo at antallet af tvangsudsættelser er steget støt siden to tusind og to

er det steget til et niveau på fire tusind tre hundrede og to og firs tvangsudsættelser i to tusind og ti bag hver enkelt tvangsudsættelse ligger der en tragedie og vi ved at i tre og fyrre procent af

børnefamilier der bliver tvangsudsat det er simpelt hen børnefamilier som bliver trukket ud af deres sociale sammenhæng i det område hvor de bor og

meget meget svært ved at finde fordi der er meget få

har fremsat her i folketinget

jeg bare tørt konstatere at regeringen har en kæmpe manko der

nybyggeriet af almene boliger

levet op til de prognoser som socialministeriet selv fremlagde tilbage i to tusind og fem så der skylder regeringen rigtig meget derudover har venstre heller ikke haft mod til

at man ude lokalt i kommunerne kan føre en aktiv boligpolitik hvor man for eksempel ved salg af byggegrunde til under markedspris kan sikre at boligforeningerne kan bygge boliger der kommer til at ligge på et lavere slutlejeniveau

dermed får bygget nogle billige betalelige boliger som de her lejere der er tvangsudsætningstruede

det har regeringen og dansk folkeparti ikke

socialdemokraterne har fremsat det her i folketingssalen

sige tak til ordførerne fra radikale venstre

det her sociale sigte med at mindske antallet af tvangsudsættelser det er jeg rigtig rigtig glad for der var nogle konkrete spørgsmål fra radikales ordfører fru anne marie geisler andersen

sige at grunden til at vi har fremsat det her om huslejeregisteret

speede processen op og det samme gælder også de pinde

var nogle der kunne føre til afbureaukratisering og sikre at

at borgerne med langt større sandsynlighed ville kunne få gennemført en ansøgningsprocedure og

et gennemarbejdet forslag der har relevans og har udgangspunkt i de folk der ved noget om det nemlig

og spørgsmål fra arbejdsmarkedsudvalget på det her område det drejer sig

om den godtgørelse som kontanthjælpsmodtagere kan modtage til at få dækket forventede merudgifter når de deltager i tilbud om opkvalificering og vejledning eller i virksomhedspraktik jeg synes det er

fremsætte et beslutningsforslag så problemet i

er nu ikke så meget at partierne i folketinget ikke kan støtte den

at have gode intentioner og være enige om

gøre gode ting for for eksempel ledige

inden det kan føres ud i livet

forslag via den afbureaukratiseringsaftale som jeg

forhandle med et bredt udsnit af folketingets partier om at øge

til de kontanthjælpsmodtagere som har en

øjeblikket forhandlinger om det her

meget frem til at jeg i den allernærmeste fremtid tror jeg godt jeg tør sige kan præsentere en bred løsning på den her sag sammen med de øvrige partier som deltager i forhandlingerne om afbureaukratisering og det er blandt andet socialdemokratiet

efter jobcenterets konkrete vurdering få til

beløbet skal dække transport og andre udgifter og det

aktiv beskæftigelsesindsats der trådte i kraft den første maj to tusind og ti fik jeg bemyndigelsen til at forhøje

fem hundrede kroner per måned bemyndigelsen blev i første omgang anvendt til at hæve beløbsgrænsen i perioden fra den første maj to tusind og ti

enogtredivete december to tusind og ti

tilbud om uddannelse eller virksomhedspraktik finansieringen til det fandt vi ved uforbrugte midler fra to tusind og ni på beskæftigelsesministeriets område

at vi i satspuljeforhandlingerne for to tusind og elleve kunne blive enige om at finde finansiering til

forhøje godtgørelsen fra to tusind og elleve og frem men det kunne jeg ganske enkelt ikke få oppositionens tilslutning til det ærgrede mig meget

ikke ville være med da tid var som herre per clausen er inde på i sin begrundelse for det her beslutningsforslag

overstiger beløbsgrænsen på tusind kroner efter skat det gælder ikke mindst i udkantsområderne hvor der er lidt længere imellem udbyderne af aktivering derfor har jeg som nævnt præsenteret et forslag om at forbedre transporttilskuddet til kontanthjælpsmodtagere som led i det afbureaukratiseringsprojekt som jeg kører og forhandler med som sagt et bredt udsnit

afbureaukratiseringsprojekt der hedder væk med bøvlet

dagpenge kontant og starthjælpsmodtagere for kontant og

ligesom dagpengemodtagerne har ret til

kilometerpenge for de kilometer der ligger ud over de

fra hjemmet til aktiveringsstedet kilometersatsen

bliver ens for alle og pengene er skattefri herudover

kontant og starthjælpsmodtagere fortsat have mulighed for at få

som de så skal betale skat af når afstanden ud over de fire og tyve

kontanthjælpsmodtager der bor i brønderslev i nordjylland og som kommer i aktivering i aalborg i fire uger

kontanthjælpsmodtageren vil så kunne få tusind kroner i månedlig godtgørelse før skat og syv hundrede og tyve kroner skattefrit i kilometergodtgørelse svarende til seks og tredive kroner om dagen i tyve dage da der er cirka tres

og aalborg hvis regeringens forslag vedtages

kunne få op til to tusind

hundrede og tres kroner om måneden ved fire ugers aktivering i aalborg imod de fem hundrede

indebærer på den måde

kan få tilsvarende mere i godtgørelse

den samlede godtgørelse afhænger af afstanden til og fra aktiveringsstedet det er efter min allerbedste overbevisning en fair og en økonomisk ansvarlig og en

bedre løsning end det som herre per clausen og enhedslisten har fremsat

i nogle måneder er jo

og

ministeren gentagne gange tidligere i samrådssvar og

for at sikre at kontanthjælpsmodtagerne kan få det rigtige tilbud også selv om

fuldstændig fjollet at man

flertal i folketinget har forhandlet noget på plads eller er lige ved at forhandle noget på plads der er langt bedre end det her

det må jeg sige det hører altså til sjældenhederne at man får mere

måske et halvt års tid siden der blev der lavet en undersøgelse

at socialister er mere sure og mere tvære og mere på tværs

borgerlige mennesker er og jeg ved simpelt hen ikke om man skulle kunne finde svaret i den undersøgelse

jeg stiller et forslag og der så bliver besluttet noget der er langt bedre

være af en helt særlig støbning hvis man stadig væk

i øvrigt vil jeg blot lige hurtigt sige til herre per clausen

omgange rent faktisk har forsøgt at gøre forholdene bedre men bare ikke har få et flertal for det her i folketinget

det kan være tungt men det klarer vi nok

men også bedre end det ministeren fik igennem sidste år

dårligere tilstand i månedsvis fordi der ikke var mulighed for at finde flertal for at skaffe pengene til

er ikke forstår

sine venner på venstrefløjen om i og med at det

det her beløb fra de tusind kroner til de

da tid var jeg stillede rent faktisk et forslag om det finansiering var der jo også i og med at det var via satspuljen men der var bare ikke et politisk flertal og det må dog dog være en ærlig sag

jeg vil dog sige at hvis der er én her i folketingssalen som man i hvert fald ikke kan klandre for det så er det herre

set sin ryg fuldstændig fri og så synes jeg i øvrigt at jeg jo så nu kan forstå at

er blevet mere glad efter det her i og med at

overførselsindkomst skulle betale

folkepensionister det ville være førtidspensionister

det er naturligvis helt urimeligt sådan en almindelig udgift i

jeg vil dog sige at finansieringen var på plads via satspuljen satspuljen

og de midler der ligger i satspuljen kan man jo bruge til hvad som helst jeg synes

element at tage ind i satspuljen det var der ikke et flertal for

uenighed sådan er det nu har vi så få det løst ad anden

jo så bare sådan at herre eigil andersens parti desværre ikke kan være med til at at

ikke via afbureaukratiseringsaftalen med at herre eigil andersens parti slet ikke indgår i det men så må vi jo påtage os det i en lidt snævrere kreds

glad for at i det mindste socialdemokratiet bakker op om det

egen hånd og det er så det vi gør nu og fælles for os alle må

folk i arbejde og virksomheder der også betaler skat naturligvis også være med til at betale for kontanthjælpsmodtagere som har en transportudgift

at ministeren markerer at hun ikke rigtig

argumenter imod det sociale argument

den løsning som ministeren nu arbejder med i de forligsforhandlinger der er tale om

en løsning som indebærer at alle som

end efter ministerens system eller er der nogle i ministerens system som kommer til at mangle penge sammenlignet med

ikke i dag kunne garantere at herre eigil andersen ikke vil kunne konstruere et eller andet eksempel

en person der kan få mindre udbetalt i fremtiden men jeg vil sige at inden for den prioritering vi har lagt her

er det jo netop sådan at hvis man bor i udkantsområderne der hvor der er lidt længere til aktiveringsstederne

partierne bag afbureaukratiseringsaftalen lægger frem

betyde at man svarende til hvad man ellers ville kunne få

om måneden ved fire ugers aktivering frem for de

beløbet den godtgørelse man kan få som kontanthjælps eller starthjælpsmodtager når man skal i aktivering fra tusind kroner

om måneden ikke overraskende skal jeg meddele at venstre ikke kan støtte forslaget

vi er naturligvis fuldstændig enige i det som vi netop har hørt fra ministerens side først og

op om ministerens forslag i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i efteråret

som det klart er fremgået af den ordveksling der har været her mellem ministeren og

beløbsgrænsen fra de tusind

fem hundrede kroner i forbindelse med satspuljeaftalen i stedet er vi i venstre faktisk ganske glimrende tilfredse med at meget nu tyder på at det vil lykkes at finde en faktisk endnu bedre ordning i forbindelse med de forhandlinger som netop er ved at nå en afslutning omkring afbureaukratisering og jeg synes egentlig at ministeren jo ganske glimrende kan man sige har redegjort for hvad der i den sammenhæng lægges op til og jeg kan forsikre ministeren for

få venstrefløjen til at nikke i forbindelse med satspuljeforhandlingerne

og så oven i købet en endnu bedre løsning så egentlig godt forstå hvis herre per clausen altså forslagsstilleren her ikke er i så godt humør

på den måde har ministeren jo behændigt spillet et kort

et eller andet sted måske godt forstå ærgrer enhedslistens forslagsstiller

venstre ikke støtte forslaget for vi mener faktisk at ministeren med afbureaukratiseringsforhandlingerne har lagt op til en endnu

har fremsat dette beslutningsforslag der opfordrer beskæftigelsesministeren til at gøre brug af lovgivningens muligheder for at kommunerne kan give op til

kroner i månedlig udgiftsgodtgørelse til ledige ved deltagelse i aktiveringstilbud en konsekvens af den økonomiske krise har været øget arbejdsløshed som vi jo synes regeringen har været ude af stand til at tøjle det er et meget alvorligt problem både for samfundsøkonomien og for de mange ledige danskere og deres familier der hver dag må leve med arbejdsløsheden derfor er det selvfølgelig også altafgørende at vi ikke lægger hindringer i vejen for de ledige når de deltager i aktiviteter der kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet når kontanthjælpsmodtagere deltager i aktiveringstilbud har de forskellige udgifter for

til transport derfor kan de ledige få op til tusind kroner i befordringsgodtgørelse til dækning af udgifterne forbundet med transport til og fra aktiveringsstedet i langt de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt men i nogle tilfælde er det så ikke nok loftet på tusind kroner rammer jo især arbejdsløse

udkantsdanmark hvor der kan være langt til aktiveringsstederne der hvor jeg kommer fra ved jeg at man i jobcenter syddjurs har haft kvaler med dette til stor frustration for de arbejdsløse der rammes hårdt af loftet på tusind kroner i tilfælde hvor det er nødvendigt for at kunne sikre den

rette aktivering kan socialdemokraterne støtte at kommunerne får mulighed for at dispensere fra

er det dog en forudsætning at kommunerne så vidt muligt finder aktivering i nærheden af den lediges bopæl så den lediges transporttid minimeres og kommunerne i mindst muligt omfang behøver at dispensere fra loftet på de tusind kroner dispensationen skal således være en mulighed der undtagelsesvis skal kunne tages i brug hvis det ikke er muligt for kommunen at finde aktivering

jeg skal også oplyse at de radikale er helt enige i denne holdning

at hensynet til at få et godt tilbud

også set fra den arbejdsløses side skal der vel være den mulighed det er vel vigtigt så man

og det var bevilget over satspuljen til at dække de udgifter man havde ved at

det var tidligere tusind kroner så blev vi enige om at det

var s og sf imod at der skulle bruges

så er det som ministeren nu har redegjort for her at

de forhandlinger vi har om afbureaukratisering

man stadig væk får de tusind kroner plus befordringsgodtgørelse for de kilometer

betaling for og det er en skattefri kørselsgodtgørelse man

på den måde kan man jo sige at man tilgodeser dem der har langt til aktivering

brønderslev kommune og det er brønderslev

på cykel det ved jeg ikke om der er nogle der gør hver dag

ekstraudgifter man har ved aktiveringen og det kan være transport det

i forbindelse med satspuljeforhandlingerne det kunne vi så ikke men nu kommer den her løsning og det er vi i dansk folkeparti udmærket tilfredse med for det her tilgodeser kontanthjælpsmodtagerne

godt modtaget

dækningen af udgifterne på den måde så

kan ikke støtte beslutningsforslaget da vi jo som sagt

er det sådan at der er en hel del kontanthjælpsmodtagere i danmark som ikke får den bedste aktivering de får måske den næstbedste aktivering eller den tredjebedste aktivering

som det er nævnt i debatten her at transporttilskuddet til en kontanthjælpsmodtager i aktivering højst er tusind kroner om måneden og fra det beløb skal

dyrere end det der er tilbage når man har betalt skat af tusind kroner det er selvfølgelig utrolig dårligt over for den arbejdsløse kontanthjælpsmodtager som dermed ikke får den hjælp til en fremtid på arbejdsmarkedet som er den bedste men det er også en ufattelig dårlig forretning for samfundet for det betyder jo at risikoen for at han eller hun vedvarende

simpelt hen er større og derfor er det skørt som det fungerer for øjeblikket og

blevet nævnt af den socialdemokratiske ordfører

blandt andet et problem på djursland i det østjyske område som er et udkantsområde i forhold til mange ting men det er også et problem et sted som

at syddjurs kommune har kritiseret det her i flere omgange og det kan jeg godt forstå og det har kommunernes landsforening også gjort i det hele taget kan man sige at mobilitet på arbejdsmarkedet

i det øjeblik en kontanthjælpsmodtager skal på et kursus eller skal i arbejdspraktik og der er det klart at på kontanthjælp har man simpelt hen ikke pengene til at lægge noget ekstra oven i

man får i tilskud til sin transport det beløb man

kontanthjælp er for lavt til at det kan lade sig gøre jeg synes da det lyder fint hvis regeringen sammen med andre partier er i gang med at forhandle som det er blevet beskrevet her om en løsning som i en del tilfælde måske også vil være bedre det synes jeg da er ganske udmærket det er jo så en løsning som er finansieret af alle skatteydere som jeg var inde på det vil jo være sådan at

ministeren og jeg også skulle være med til at betale for transportudgiften for kontanthjælpsmodtagere

i forbindelse med de forligsforhandlinger der er i gang og det synes jeg da er positivt så bliver det sagt at at det forslag som man arbejder med faktisk er bedre end det der ellers hidtil har været på tale og som enhedslisten har foreslået det lyder jo forjættende hvis det er rigtigt og

det må vi så se på når forslaget kommer men

kommer ind i billedet igen det kan man ikke sige på nuværende tidspunkt men skulle det ske at det ved nærmere eftersyn viser sig at enhedslistens

så vil vi da også i sf stemme for det men det er klart at hvis det viser sig at ministeren og forligspartiernes

så er det den løsning man skal køre efter

ufattelig ærgerligt at der har været en periode hvor arbejdsløse så har manglet det her transporttilskud som kunne skaffe dem den bedste

kort sagt om den godtgørelse som kontanthjælps og starthjælpsmodtagere kan modtage til at få dækket forventede merudgifter når de deltager i

vi konservative at essensen af forslaget er ganske rimelig nemlig at styrke kontanthjælpsmodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet

synes vi også det er rimeligt at afhjælpe de økonomiske byrder som de bliver pålagt

til det fra oppositionens side da satspuljemidlerne skulle fordeles i efteråret og derfor blev det ikke til noget

er vi så heldige at det nu ser ud til

for beskæftigelsesministeren har med sit afbureaukratiseringsprojekt netop

i den forbindelse fremsat et forslag som gerne skulle stille kontanthjælpsmodtagere bedre

beskæftigelsesministerens forslag er en rigtig god løsning det er et forslag hvor de som har langt til aktiveringsstedet kan få tilsvarende mere i godtgørelse og hvor den samlede godtgørelse blandt andet afhænger af afstanden til og fra aktiveringsstedet det er et fair og økonomisk ansvarligt forslag

clausen og enhedslisten støttede ministerens transporttilskudsforslag for det er jo rent faktisk en bedre løsning end det der er fremsat her

fald det vi konservative vil gøre og derfor støtter vi ikke det her

humør når jeg siger at jeg godt vil se forslaget på skrift først inden jeg tager stilling til om vil støtte det som et bedre forslag end det jeg selv har

plads med socialdemokraterne kan jeg forstå inden og hvem ved hvad der kan ske i den proces så så jeg

bare sige at det vil jeg nok

det er sagt så er det klart at et forslag

som skal rejse fra brønderslev til aalborg bedre end det

fundet på et særlig udvalgt gunstigt tilfælde

vi kunne være helt sikre på at problemet ville blive løst og så synes jeg måske

fortsat kan være munter men jeg kunne godt forestille mig at der er et par kontanthjælpsmodtagere rundtomkring i landet som har lidt svært ved at forstå at noget alle synes er rimeligt og burde bringes i orden

kan bringes i orden og at man

første januar får meddelelse fra kommunen om at nu er det der med i fem hundrede kroner altså slut det er blevet til tusind

selv betale resten der kan det måske være lidt svært at opretholde humøret ligesom der måske også kan være en enkelt kommunalt ansat sagsbehandler

virkelig virkelig urimeligt så der kan måske være grund til at der er nogle der skal være sure her men dem der skal

hvad det angår fuldstændig roligt der er nogle enkelte bemærkninger

vil sige at det synes jeg da også er et rimelig sagligt argument

kan findes rigtig mange eksempler på mennesker som bor i tyndt befolkede dele af danmark for nu ikke

falde i den fælde at begynde at omtale brønderslev som et udkantsområde det skal man jo passe på med når man kommer

aktivering et sted der ligger lidt langt væk hvis de skal have det bedst mulige tilbud i brønderslev

for kommunens område kan man skulle transporteres ganske langt

som ganske mange bliver bliver udsat for

er vigtigt at man får det problem løst

været lidt diskussion om hvordan det skulle finansieres og

for at ministeren understregede at enhedslisten ikke

jo det man altid hører om når pengene deles ud men gudskelov

jo vigtigt pengene kommer jo fra de mennesker der

i stedet for at få reguleret deres indkomst på samme måde som de mennesker der

får de den reguleret en lille smule mindre og de penge det

deler man så ud til gode formål her ville man så have sendt nogle af pengene tilbage til

opfattelse af at det ville være en lidt underlig måde at bruge de her penge på

almindelig drift det siger jeg vel vidende at store dele af psykiatrien og driften i psykiatrien drives af satspuljemidler så det er jo ikke noget man gør særlig konsekvent men det

nu godt jeg vil bare sige at det er vanskeligt forståeligt for mig og

at det er endnu mere uforståeligt for de mennesker som er blevet ramt af det her hvad enten det er

eller mennesker som sidder i kommunerne og arbejder med

første januar to tusind og elleve sådan at vi nu efterhånden i en fire fem måneder har haft en tilstand hvor man kun kunne få de her tusind kroner i kompensation det tror jeg er ganske ubegribeligt for folk og det bliver et sted nok endnu mere ubegribeligt når

er bedre end den man havde foreslået

det er dejligt at det sker i forbindelse med at man gennemfører et afbureaukratiseringstiltag i forhold til dagpengesystemet og arbejdsmarkedssystemet det er jo hårdt tiltrængt så måske kan det blive en lang række

kan komme ud af det som kan vække tilfredshed også hos enhedslisten

dejligt jeg synes altså det er rigtig godt at der en løsning på vej og vi vil selvfølgelig når den løsning bliver færdigforhandlet og bliver lagt frem

positivt så jeg vil nok sige at jeg

det ministeren skitserede og at ministerens eksempel var relativt tilfældigt valgt og mere for at tilfredsstille mine geografiske interesser end ud fra at finde et eksempel som var særdeles positivt og godt for

til

menneskeskæbner jeg kan sagtens sætte mig ind i

besværlig og kan også sagtens følge den tanke at netop disse to mennesker burde have noget ekstra til

den her regering sætter mennesket før systemet

som rører os alle og det gør det bestemt når man ser sager som de her

at det hjælper personer

kan forsørge sig selv hvis en person har

behøver ikke bistand fra andre skatteydere det er og har altid været udgangspunktet og det er

forholdsvis simpelt og ubureaukratisk system

og tyve fra socialistisk folkeparti tager udgangspunkt i at

har en privat forsikring det en forsikring som de ofte har via deres fagforening i form af en arbejdsmarkedspension der indeholder en forsikring

kritisk sygdom den slags forsikringer er indrettet på mange forskellige måder og forsikringssummen udløses hvis man fejler en af de sygdomme

der står i policen der er ikke nogen sammenhæng mellem

sygdommens alvor og dækningen man kan sagtens fejle noget meget alvorligt og have en arbejdsmarkedspension men ikke

socialistisk folkeparti

søger at fremstille sagen som om forsikringerne alene udbetales til personer der har opgivet deres arbejdsliv og det er ganske enkelt ikke korrekt der er også tale om en erstatning der

skal kompensere for en nedsat arbejdsevne i så fald er pengene i de fleste tilfælde fredet i forhold til kontanthjælpen og det skal de fortsat være efter min min og

regeringens mening mange arbejder og lever videre med nogle af de sygdomme som

er forsikret imod således dækker forsikringsselskaberne ud over de almindelige sygdomme lidelser som for for eksempel blodprop

bypassoperationer ballonudvidelser

det vil være meget tilfældigt hvem der

der er lagt op til her i b en hundrede og en

og hvorfor undtagelsen alene

tilfælde hvor kilden til pengene er

til at stå i aktier eller i banken

kan ejeren være nok så syg men vil alligevel ikke kunne få kontanthjælp de personer der modtager kontanthjælp og hæver penge i et forsikringsselskab skal altså stilles bedre end dem der hæver penge i banken til samme formål jeg kan se for mig at det næste beslutningsforslag fra socialistisk folkeparti vil gå ud på at undtage endnu flere så det bliver

en endnu større belastning også for landets økonomi end vi alene ser med det her forslag det skal ikke være nogen hemmelighed at regeringen mener det generelt er en dårlig idé at undtage private midler fra formuereglerne uanset om kilden er

et forsikringsselskab regeringen indstiller på den baggrund at

være livstruende måske står man med det ene ben i graven men det er

en meget meget svær tid for de pågældende langvarigt syge uanset om det ender med døden eller ikke og de her penge er udbetalt med det formål at forsøde en så ufattelig

kan man forstå ministeren på den måde at ministerens hjerte banker for de her mennesker men at hun ikke vil gøre noget for at de kan få lov til at beholde deres erstatning

medlem fra socialistisk folkeparti fordi jeg sjældent

gerne selv have lov til igen at sige

i talen og det er at jeg synes

gøre op med de principper som vi normalt

det sådan at der også er et element af lotterispil

om man får penge udbetalt eller ej

i hvad der lige præcis er oplistet i forsikringspolicen

derfor mener jeg ganske enkelt ikke at det her forslag hænger sammen det er grunden til at

princip som vi normalt

om man får sådan et beløb udbetalt

en sådan forsikring eller ej i nogle tilfælde er det et kollektivt

i andre tilfælde er det en individuel beslutning men det er jo noget den enkelte tager stilling til i det øjeblik man så har

at den pågældende person kunne få lov til

kræftsvulst i hjernen

eller gøre noget andet som giver en nogle oplevelser

bare jeg siger har jeg ikke forstået det rigtigt at ministerens hjerte banker for disse mennesker men at ministeren

hjælpe dem med at undgå at deres kontanthjælp

enige i at når man ser to menneskeskæbner som

berører os alle men vi har også en forpligtelse til som folketingsmedlemmer at

større perspektiv og også se på hvilke konsekvenser det her

man sige at de grundlæggende principper som vi normalt

læner os op ad ville blive brudt

det her beslutningsforslag derudover

at påpege at socialistisk folkeparti jo forsøger at fremstille den her sag som om forsikringerne alene udbetales til personer

der ikke længere har et aktivt arbejdsliv og det er ganske enkelt

ud over det er der også som jeg også har peget på tidligere et lille element af lotterispil i det fordi det kommer an på om

vi behandler her er stort set en identisk genfremsættelse af et tilsvarende beslutningsforslag fra folketingssamlingen to tusind og ni

dengang afviste venstre forslaget og vi har faktisk ikke ændret holdning siden da venstre kan således ikke støtte støtte beslutningsforslaget om at man skal fritages for modregning i kontanthjælp af erstatning ved kritisk sygdom så vil jeg i øvrigt gerne understrege at jeg er fuldstændig enig i ministerens bemærkninger

i forbindelse med de konkrete personsager som jeg forstår er den aktuelle løftestang for genfremsættelsen af beslutningsforslaget jeg må derimod slå fast at vi i venstre ikke ønsker at ændre de eksisterende formueregler i kontanthjælpssystemet faktisk ønsker vi at kontanthjælp fortsat skal være det underste økonomiske sikkerhedsnet og at den enkelte fortsat som udgangspunkt skal være uden midler for at få ret til at oppebære kontanthjælp det vil sige at kontanthjælp efter venstres opfattelse fortsat skal være det økonomiske sikkerhedsnet der sikrer modtageren et forsørgelsesgrundlag når betingelserne for at modtage økonomisk hjælp er opfyldt disse betingelser skal efter venstres opfattelse

at modtageren ikke på anden måde har noget at leve af om jeg så må sige eller at man forsørges af nogen anden så er jeg i øvrigt

at det med forslaget vil være meget tilfældigt en særstilling af beløb fra private forsikringer sådan som forslaget omtaler vil efter min bedste overbevisning indebære en uhensigtsmæssig ulighed i forhold til midler som er opsparet på anden vis en ulighed som jeg finder helt urimelig venstre kan således ikke støtte

sf er kommet med her synes vi da i

at der bliver set på den problematik vi ved at der kan være noget uretfærdighed i den måde erstatninger bliver modregnet

det er rimeligt at

afhjælpe den situation man er i fordi kontanthjælpen forsvinder derfor

folkeparti at man skal se positivt på det her men alligevel

hvor meget vil det her koste

det skal finansieres over satspuljen

det var det her med transport til kontanthjælpsmodtagere det skulle ud og herre eigil andersen ved også godt at

spørgsmålet er om det er det rigtige sted at finansiere det

som sagt inden vi i dansk

vi gerne have undersøgt hvor mange personer det drejer sig om

og følge beslutningsforslaget

kan se at der er noget fornuft i at man får

af det så på nuværende tidspunkt vil vi ikke

oplysninger om hvor mange personer det drejer sig om hvor stort

midler i satspuljen til at finansiere det

er jo ikke noget ved at pålægge at det skal finansieres over satspuljen hvis ikke der er penge til det alligevel

andre gode ting der så ikke kan finansieres men som sagt vi kan ikke støtte forslaget på nuværende tidspunkt og før vi træffer endelig beslutning skal

indfaldsvinkel så er der spørgsmålet om hvor pengene skal komme fra vi har med vilje brugt den meget forsigtige formulering

sig om hvor stor finansiering der skal til og hvor man

at vi drøfter principperne i det her forslag

nu som tidligere at det vil have store økonomiske konsekvenser og skabe ulige forhold mellem dem som beskytter sig mod sygdom ved privat forsikring og dem som beskytter sig ved aktier eller en bankkonto vores kontanthjælpssystem har et højt ydelsesniveau for de personer der ikke kan forsørge sig selv

det tror jeg system som vi alle værdsætter højt men hvis vores kontanthjælpssystem skal

så forudsætter det at det kun er de svageste som har krav på ydelsen

som har en større formue bør benytte sig af den

det princip ønsker vi konservative ikke at rykke ved og derfor synes jeg også det er

at det her forslag forsøger at underminere lovgivningen angående det fremsatte forslag

jeg pointere to vigtige misforståelser for det første gælder det allerede i dag at ifald man rammes af en kritisk sygdom som hæmmer ens arbejdsevne så vil man i mange tilfælde ikke blive trukket i sin kontanthjælp derfor imødekommer den gældende lovgivning mange af de problemer som socialistisk folkeparti fremhæver

er det billede som socialistisk folkeparti forsøger at male frem misvisende de såkaldte kritiske sygdomme som forslaget omhandler er et meget vidtfavnende begreb det dækker langtfra kun sygdomme hvor og lad mig her citere fra bemærkningerne til forslaget

det er meget usikkert om man overlever derimod gælder det at mange der får udbetalt disse erstatninger arbejder videre umiddelbart efter sygdommen og det er da glædeligt afslutningsvis

jeg sige at det er min grundopfattelse at det er meget vigtigt at belyse problemer ved lovgivningen lovgivningen berører mange menneskers liv og derfor skal være opmærksomme på om loven

fungerer som tiltænkt men omvendt synes jeg også det er ærgerligt at kritisere på baggrund af nogle enkeltsager god lovgivning er ikke alene bygget på enkelte sager vi frygter at det her forslag vil koste mange penge og

sygedagpenge der er også nogle som er arbejdsløse ingen af de her grupper bliver modregnet i deres indtægt men lige præcis kontanthjælpsmodtagerne bliver modregnet

er det retfærdigt at hvis man har en løn hvis man har sygedagpenge hvis man

hænger det jo ikke sammen slet ikke økonomisk og det er jo derfor vi synes at det system som vi har nu

grundlæggende er fornuftigt så tror jeg altid at man kan finde enkeltsager hvor man tager sig til hovedet og hvor man siger at det her godt nok kunne være bedre eller at det godt nok er skrækkeligt for det enkelte menneske så må man selvfølgelig se

det er noget som berettiger at man så ændrer en hel lovgivning der er det altså bare ofte

således at man må se sig selv i øjnene

nej det er det ikke

måske livstruende sygdom

at der burde samfundet træde til og

jeg synes det system vi har på nuværende tidspunkt grundlæggende er som det skal være men som jeg sagde før

man selvfølgelig altid finde nogle tilfælde hvor man siger

nu rigtigt kunne det ikke være anderledes men jeg synes altså grundlæggende set

problem som det her forslag forsøger at løse vel lidt et andet sted nemlig at vi er i den absurde situation at mennesker der er syge

det er ikke sådan at man får for alt muligt pjat det tror jeg rolig

på en anden ydelse nu har der vist bredt sig den erkendelse at der er syge mennesker som er på kontanthjælp fordi der ikke

og der burde man måske i virkeligheden gå ind

om vi har indrettet de øvrige ydelser

folk kan ende på kontanthjælp selv om de stadig er syge udelukkende fordi de af den ene eller den anden bureaukratiske grund ikke længere er berettiget til en anden ydelse

er endt på kontanthjælp selv om de formentlig stadig ikke

erstatning og lægger den oven i lønnen

det samme det rammer kun kontanthjælpsmodtagere som jo altså i forvejen er ret dårligt stillet og selv om man jo godt kan have den opfattelse at det danske kontanthjælpssystem er godt og gavmildt

arbejde over sygedagpenge til kontanthjælp oplever at der sker et fald i indtægten når de ryger på kontanthjælp

de er på kontanthjælp har store vanskeligheder så jeg synes man skal afgrænse det til den gruppe det handler

at hvis der er en række ensartede sager hvor man ud fra en rimelighedsbetragtning ikke kan argumentere for at de mennesker

det jo være muligt at løse det problem jeg synes ikke et argument for ikke at løse problemet at man i nogle kommuner administrerer sådan at problemet er løst det er sådan set heller ikke synes jeg nogen helt tilfredsstillende løsning at mennesker som kommer ud for den her situation indimellem vinder nogle ankesager

tid på ankesager for at få deres penge tilbage

synes problemet må kunne løses

det her vil koste netop fordi det jo er en forholdsvis afgrænset gruppe som er endt i den her ulykkelige situation

være helt klart at enhedslisten er positivt indstillet over for at vi finder en løsning

problem også fordi vi måske synes at det der med nidkærheden

tænk nu hvis de skulle have en lille smule ekstra penge de kunne bruge til et eller andet fornuftigt ved siden af kontanthjælpen så

i enhedslisten i andre sammenhænge godt kan være ganske nidkære

jo ikke så meget det at man ikke skal være

misbrug af systemer som vi er uenige i men vi synes måske bare at

har helt styr på at ingen mennesker

jo ende på kontanthjælp af mange grunde

fald rolig sige at mennesker der har været syge og har været på sygedagpenge

situation helt uforskyldt og derfor er der vel ikke nogen grund til at straffe dem yderligere ved

sende dem på kontanthjælp som er den laveste ydelse man kan få i danmark så længe man ikke har gjort sig fortjent til starthjælp og andre ubehageligheder

enhedslistens ordfører herre per clausen her til sidst gav et udmærket billede af hvor svær en livssituation man i forvejen er i som kontanthjælpsmodtager og dertil skal så lægges en meget meget alvorlig sygdom for nogen tid siden fik jeg en mail med en yderst tragisk historie det drejer sig om en ung mand fra nordjylland jeg tror han er først i 20’erne og han har fået en kræftsvulst i hjernen han har så fået udbetalt en erstatning for kritisk sygdom på ethundredetusind

have forsødet hans tilværelse lidt men han har ingen ekstra oplevelser fået ud af det for kommunen har i stedet stoppet hans kontanthjælp

han har altså ikke fået nogen oplevelser i en meget svær periode og jeg mener det er smadderuretfærdigt når man tænker på at det også kan være hans sidste levetid

døje med det her som jo står på i månedsvis og for nogles vedkommende kan det stå på i flere år det er en meget svær periode

når jeg hører om sådan et tilfælde som det her

jeg synes det er uretfærdigt og jeg synes også det her er umenneskeligt og det er årsagen til at det her punkt står på folketingets dagsorden i dag faktisk er det sådan

som det er blevet nævnt blev fremsat sidste år

blev fremsat for sent men vi debatterer det nu og selvfølgelig er det sådan at sådan en kontanthjælpsmodtager bør kunne beholde den erstatning på

som nævnt ud på at pålægge regeringen at man skal kunne modtage et sådant beløb

modregning i kontanthjælpen

også siges at sådan et beløb for kritisk sygdom ikke behøver

kritisk sygdom kan også stamme fra forsikringer der som ministeren nævnte er udbudt gennem en fagforening eller af privattegnede

det er selvfølgelig de beløb ved kritisk sygdom der kan udbetales udbetales på forskellige måder

er det sådan at hvis vi vender blikket mod en arbejdsløs der er på dagpenge eller mod en sygedagpengemodtager så sker der ingen modregning hvis man får udbetalt en sådan erstatning

i virkeligheden vil ske at kontanthjælpsmodtagerne på det her punkt vil blive ligestillet med arbejdsløse med

er på sygedagpenge og med folk i arbejde så er det blevet nævnt at der er behov for at få belyst hvor stor udgiften

til til det her er det er et yderst rimeligt krav

som jeg mener vi må arbejde videre med under udvalgsarbejdet

kan fremskaffes som jeg nævnte det

det vores fornemmelse at det måske vil koste

eller fire million kroner om året jeg har fået kendskab til to eksempler på det her og hvis det var sådan

en masse eksempler så ville jeg nok have fået besked om

jeg tror at det måske kan dreje sig om tyve mennesker om året i danmark og dermed vil det blive et meget lille beløb men det er fair nok

det belyst jeg vil også sige til ministeren at det jo er fuldstændig rigtigt at de her beløb ved kritisk sygdom også sagtens kan udbetales til folk som stadig væk er på arbejdsmarkedet

vender tilbage til arbejdsmarkedet det er fuldstændig rigtigt og jeg har intet som helst forsøg gjort på

det kan man heller ikke se i det beslutningsforslag som vi har lavet

jeg vil gerne sige at jeg er glad for de positive toner som er kommet fra socialdemokratiet

enhedslisten jeg er også glad for en vis grad af positivitet fra

folkeparti der var også nogle men’er der fulgte efter og dem må vi prøve

arbejde videre med men jeg er glad for at der

positiv stemning hos dansk

så vil jeg så som det sidste sige at ministeren

jeg vil i øvrigt sige at det er et meget sympatisk princip men det centrale er efter min opfattelse

venstre ikke mennesket over systemet der sætter man et system over det hensyn der burde tages til mennesker som er utrolig meget på den som det har været beskrevet i flere omgange og jeg håber derfor at man både fra venstres og konservatives side vil ende med at overveje situationen en gang mere og lade de menneskelige aspekter ved det her tælle

får ordet er beskæftigelsesministeren værsgo

jeg har en god nyhed

den gode nyhed er at vi er

fuldstændig enige om målet mit mål er at vi skal rigtig godt arbejdsmiljø danmark skal være et land hvor det er trygt og sikkert at gå på arbejde og det er jeg også fuldstændig sikker på

forslagsstillerne er helt enige

virkeligheden for danske virksomheder og forslaget er bureaukratisk og administrativt tungt

nok komme tilbage til

slå en ting fast når virksomhederne overholder arbejdsmiljølovgivningen

ansatte et sikkert og sundt arbejdsmiljø i danmark det gælder også når de arbejder med farlige kemiske stoffer og det skal jeg også nok komme tilbage til derudover

at det er arbejdstilsynets umiddelbare vurdering at forslaget strider mod

kemiske stoffer et godt arbejdsmiljø

det var på den baggrund at vi i regeringen fremlagde en ny ambitiøs strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til

og tyve og jeg er meget tilfreds med at regeringen i marts måned med en bred kreds af partier her i folketinget har indgået aftale om en ny arbejdsmiljøstrategi strategien fastlægger mål

prioriteringer som sætter kursen for arbejdsmiljøindsatsen frem til

og tyve og strategien indeholder en lang række understøttende initiativer et af de initiativer som jeg forventer mig meget af

indebærer at arbejdstilsynets tilsyn målrettes de virksomheder som har de største problemer med arbejdsmiljøet her skal der sættes ind med flere tilsynsbesøg mens de virksomheder der ikke har så store arbejdsmiljøproblemer får færre tilsynsbesøg det giver sammenhæng i tingene

betyde at en virksomhed som lm wind

arbejdsmiljøloven for fremtiden bliver fulgt tæt med tilsynsbesøg

arbejdstilsynet bliver ved med at komme indtil virksomheden har fået styr på arbejdsmiljøet de virksomheder

ikke selv kan finde ud af det ja de skal hjælpes lidt på

har været udsat for det farlige kemiske stof styren under støbningen af møllevinger det er en sag som jeg ser med meget stor alvor på

redegørelser til arbejdsmarkedsudvalget i sidste uge

at lignende sager opstår jeg kan for det nævne at arbejdstilsynet fremadrettet vil sikre en mere systematisk koordinering af tilsynet med virksomheder med mange afdelinger

vil arbejdstilsynet fremadrettet sikre det rette fokus på

for det tredje skal virksomheder der arbejder med farlige kemiske stoffer og som får mange påbud følges tættere som led i det risikobaserede tilsyn den nærmere udmøntning skal drøftes med kredsen af partier som står bag aftalen

og tyve arbejdsmiljøstrategien for det fjerde skal arbejdstilsynet fremover altid

som visse typer kemivirksomheder skal udarbejde indgå i forbindelse med

arbejdstilsynet om at tage en drøftelse med arbejdsmarkedets parter om at se på mulighederne for en justering af de eksisterende rådgivningspåbud så virksomhederne bedre kan løse og forebygge arbejdsmiljøproblemerne når der bruges farlige kemiske stoffer substitution af farlige kemiske stoffer

at virksomheder i højere grad får rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver i den slags situationer jeg afventer nu resultatet af arbejdstilsynets drøftelser med arbejdsmarkedets parter

stoffer på en måde så de er effektivt beskyttet imod de kemiske påvirkninger

beskyttelsesforanstaltninger for eksempel sørge for at der er en ordentlig ventilation hvis det ikke er tilstrækkeligt

stille personlige værnemidler til rådighed for de ansatte det kan være åndedrætsværn

sikkerhedssko og meget andet og arbejdsgiveren skal

sørge for at de ansatte anvender de værnemidler der er under arbejdet

overholdt arbejdsmiljøloven ja så havde de ansatte haft et sikkert og et sundt arbejdsmiljø

der havde ikke været risiko for at de skulle udsættes for styren jeg undrer mig

om samme slags arbejdsmiljøproblemer ligesom jeg også undrer mig over at virksomheden ikke har taget

indskærpet over for de ansatte at de selvfølgelig skal anvende de værnemidler

der bliver stillet til rådighed jeg forventer at lm wind

fremover vil opprioritere arbejdsmiljøet og at ledelsen i samarbejde med de ansatte vil arbejde målrettet for et bedre arbejdsmiljø dette arbejde blev der sidste efterår skabt bedre

med de nye regler om virksomhedernes interne samarbejde om arbejdsmiljø

i den strategiske ledelse og i den daglige drift jeg forventer at det har en positiv effekt på

og på arbejdsmiljøarbejdet i det hele taget på de danske virksomheder helt generelt og selvfølgelig også på lm wind

substitution som udgangspunkt bør fremmes mest muligt når et

farligt produkt erstattes med et ufarligt ja så betyder det

udsættelse for farlige stoffer forsvinder og de ansatte behøver ikke at anvende personlige værnemidler som beskyttelse mod påvirkning af et farligt stof substitution giver et bedre arbejdsmiljø for de ansatte men en virksomhed kan selvfølgelig ikke forpligtes til at foretage en substitution når det ikke kan lade sig gøre jeg er tryg ved at de eksisterende arbejdsmiljøregler

midlerne til sidst vil jeg kommentere hvorfor forslaget er ude af trit med virkeligheden på danske virksomheder og hvorfor forslaget er både bureaukratisk og omkostningstungt det er ude af trit med virkeligheden at pålægge danske virksomheder

følge med i hvordan konkurrerende virksomheder foretager substitution i produktionen i yderste konsekvens kan der jo faktisk være tale om forretningshemmeligheder som virksomhederne af gode grunde holder tæt ind til livet

af trit med virkeligheden at stille krav om at arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljørepræsentanterne skal have en slags vetoret det er virksomheden som er ansvarlig for vurderingen og

hvis reglerne ikke overholdes og det er virksomheden der skal foretage vurderingen

de ansatte at de skal erklære sig enige eller uenige i arbejdsgiverens vurdering

samtlige virksomheder i danmark der anvender

farlige kemiske stoffer skal indsende alle deres substitutionsvurderinger til arbejdstilsynet det er uhensigtsmæssigt

i forhold til samtlige vurderinger det er virksomhedens eget ansvar at overholde reglerne arbejdstilsynet kan vejlede efter behov men kan og skal ikke overtage virksomhedens ansvar i regeringen finder vi at den gældende

fremmer substitutionen af farlige stoffer på en afbalanceret måde til gavn for arbejdsmiljøet

derfor her til sidst sige at regeringen

vurdering af

at arbejdstilsynet står for svagt hvis man kræver at der skal bruges et mindre farligt stof eller der skal bruges robotter

opfattelse af den jura der er at hvis

en substitution så

i dag nærmest bare tage det til efterretning og det synes vi er for svagt der mener vi at samfundet i højere grad må

der skal substitueres så derfor er jeg ganske enkelt ikke enig med herre eigil andersen i at arbejdstilsynet ikke står stærkt

de har rent faktisk mulighederne i dag for

hvis det er veldokumenteret at der kan substitueres at

gerne vil afbureaukratisere og man kan da i hvert fald sige at det er det helt modsatte

bureaukratisk monster der ville blive bygget op

i debatten men det som jeg bare vil spørge ministeren om er når ministeren mener at arbejdstilsynet i dag har tilstrækkelige magtmidler og står

en substitution enten ved et mindre farligt stof

når det handler om vindmøllevinger fordi der i mange tilfælde ville

farligt produkt

vil blot sige at mulighederne

rådgivningspåbud og det vil jo så betyde

farlige kemiske stoffer

igen gerne understrege at hvis man følger lovgivningen som den er og hvis man bruger de

her i dag for der skal være et godt arbejdsmiljø på alle danske virksomheder ingen skal blive syge af at gå på arbejde da det har store konsekvenser

for samfundet som helhed så langt er

det er en god og en rigtig flot hensigt men hvordan kommer vi derhen med forslaget som vi behandler her i dag vil sf pålægge arbejdstilsynet at håndhæve

at sikre et godt arbejdsmiljø nu er arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads jo ikke arbejdstilsynets ansvar men arbejdsgiverens og arbejdstilsynet kontrollerer så at arbejdsgiveren overholder loven

det ikke træder andre procedurer i kraft og man bliver straffet sådan skal det være lovgivningen i dag tillader brug af farlige stoffer og det lyder sympatisk når forslagsstillerne vil kræve substitution for alle skadelige stoffer

være mere enig men det skal også kunne lade sig gøre i de tilfælde hvor det åbenbart ikke har været muligt at finde alternativer

de skadelige stoffer og her siger lovgivningen at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal være på plads således at der ikke sker skade på den enkelte man skal jo som virksomhed også have en viden om at der findes mindre farlige stoffer der kan løse den samme opgave i produktionen

sådan et princip hvor farlige stoffer og materialer skal erstattes bekendtgørelsen siger at arbejdsgiveren skal sørge for at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes erstattes eller begrænses til et minimum såfremt dette ikke efterleves er det arbejdstilsynets opgave at sikre at det sker for eksempel igennem påbud

af de her forhold og hvis påvirkningen fra et farligt stof eller materiale er ubetydeligt kan virksomheden ud over det tekniske også inddrage økonomi i vurderingen

fra sf

da man jo står uden for et arbejdsmiljøforlig som sikrer arbejdsmiljøet frem mod to tusind og tyve men jeg tror ikke at det her er vejen for hvis virksomhederne overholder lovgivningen

har vi et godt arbejdsmiljø og det bliver ikke bedre af forslaget fra sf lovgivningen er klar på området og med ministerens initiativer

at arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser skal være sådan at der opstår færrest mulige arbejdsskader og arbejdsulykker og mindst mulig nedslidning derfor hilser vi også sfs beslutningsforslag velkommen det at en virksomhed som lm wind

i den grad kan overtræde arbejdsmiljøloven den ene gang efter den anden uden at der er nogen der griber ind og får gjort noget ved de grundlæggende problemer med styren er helt uacceptabelt og burde efter vores bedste overbevisning slet ikke kunne finde sted der er som sagt gået alt for lang tid og alt for mange er blevet udsat for og måske også blevet skadet af de giftige dampe fra styren men jeg har med tilfredshed noteret at ministeren har forlangt

ikke mindre end tre redegørelser fra arbejdstilsynet det er afgørende vigtigt at der bliver sat en effektiv prop i det hul der tilsyneladende er i lovgivningen og tilhørende bekendtgørelser om substitution af kemiske stoffer i socialdemokratiet

vi derfor helt enige i den problemformulering som sf har lavet i deres

som sf har stillet til løsning af problemet først og fremmest er vi betænkelige ved at forlange total substitution der er situationer hvor det ikke er hensigtsmæssigt at gå så langt både af praktiske og af økonomiske årsager dernæst og nok så vigtigt er vi betænkelige ved den rolle som arbejdsmiljørepræsentanten tiltænkes ved reelt at blive udstyret med en mulighed for at nedlægge veto for os at se kan det rykke ved definitionen af hvem der har ledelsesretten og dermed også

de situationer hvor der kan opstå en skade

derfor mener vi at det kommende arbejde i udvalget må afdække om der er problemer i forhold til ledelsesretten

derudover bør vi kigge på de syv forslag som ministeren har stillet til forbedring af arbejdstilsynets indsats

hvor en af virksomhederne har flere afdelinger direkte kontakt med ledelsen i et sådant firma og ikke mindst justering af rådgivningspåbuddene som vi heldigvis har bevaret

tyve planen som vi netop behandler her i folketinget arbejdstilsynet har faktisk allerede i dag muligheden for at give rådgivningspåbud med det samme i sager om psykisk arbejdsmiljø så derfor burde det også kunne lade sig gøre på kemiområdet afslutningsvis vil jeg sige at det er afgørende for socialdemokratiet at vi får taget hånd om den problemstilling om substitution af kemiske stoffer som sf rejser

vil gå positivt ind i udvalgsarbejdet med henblik på at vi får taget de nødvendige skridt for at sikre at vi ikke igen ser en sag

jeg deltog selv i alle

i arbejdsmiljøforligskredsen således at vi fik taget hånd om det

var det også i den her sag når nu vi snakker om

der kan være i forhold til kemi når man er arbejdstager

for nogle muligheder man har i det forlig som vi har indgået

som vi også har sagt i forbindelse med forhandlingerne

det kan godt være at det er nødvendigt i den her situation

så havde jeg jo forventet at man havde spillet det

at er noget værre

kemiker så jeg ligger ikke inde med med viden om

rigtig rigtig god brug for rådgivning

øvrigt temmelig længe om under forligsforhandlingerne kan jeg huske hvor meget rådgivning der egentlig kunne være brug for her kan der sikkert være rigtig meget brug for rådgivning og der tror jeg at

er nødvendigt at tage alle mulige instrumenter i brug

det foregår uden styren og uden at der bruges farlige stoffer så der må et eller andet sted være muligheder

det eneste jeg bare lige vil nævne

en større indflydelse på den her problematik på den enkelte arbejdsplads men vi mener

vetoret det skal være arbejdstilsynet som i sidste ende

om man skal pålægge en virksomhed

eller robotter eller man ikke skal pålægge dem

beslutningsretten ligger hos arbejdstilsynet også efter vores

med de ord der er brugt om om vi er inde og anfægte ledelsesretten altså netop det at det er arbejdsgiveren der har ledelsesretten og også dermed

objektive ansvar for at arbejdsmiljøet er i orden på

så ikke ender op i at det er arbejdsmiljørepræsentanten der kan ende med at sidde med det ansvar

tror ikke på at der er nogen der er interesseret i at vi skal have flyttet

med det kemiske

det der er sket i forbindelse med arbejdet

indåndet nogle giftstoffer de ikke skulle have

er fordi der er manglende sikkerhed

ikke har leveret det sikkerhedsmateriale de skulle

har fuld forståelse for det som ministeren har sagt

arbejdstilsynet skal komme med en redegørelse for hvad det er der er sket ude på lm

er nogle der skal udsættes for et

tilsvarende effekt der er mange ting der skal undersøges den her sag mener jeg jo

skal tages op i arbejdsmiljøforligskredsen hvor vi

er der er gået galt og hvad der skal gøres

derfor kan vi i dansk

her selv om det er prisværdigt at der er blevet taget fat på problemerne med styren men jeg mener absolut at det skal tages op i forligskredsen omkring arbejdsmiljø og at vi skal

samtaler med arbejdstilsynet når de er

med deres redegørelse for hvad det er der er gået galt i processen ude på lm wind

man siger de ikke må

og de ikke har andre muligheder jamen så er alternativet at de flytter produktionen til udlandet og det er jeg egentlig heller ikke sikker på

er interesserede i så derfor skal vi selvfølgelig

der forventer jeg at arbejdstilsynet kommer med deres redegørelse i nær fremtid og

taget op i forligskredsen omkring

men jeg vil igen nævne at

den ene er at finde et andet stof hvis man kan det men en anden mulighed er også at automatisere arbejdet sådan at

så er der ikke nogen der får kræft af den årsag

men skal jeg forstå det som ordføreren siger på den måde at

vil bede om at få en vurdering af

er der er gået galt jeg kan så forstå på herre eigil andersen at han mener at

nedlæggelse af job jeg er ikke klar over

herre eigil andersen er kommet med her

automatisere og så afskedige nogle af medarbejderne som herre eigil andersen

arbejdstilsynet til at forklare hvad

medarbejderne har krav på

vil vi hellere finde en løsning der er fornuftig

til at finde ud af mener jeg

automatisering altså det vi taler om her

hvis man gennemfører den som hidtil påfører folk alvorlige sygdomme at de risikerer at

går netop ud på at arbejdsmiljørepræsentanterne altså de ansattes sikkerhedsrepræsentanter skal have større indflydelse på hvordan man skal

det er jo deres helbred der står på spil og det er også deres arbejdsplads der står

valgte at formulere det ved et tidligere forslag er vi enige om målet men uenige om midlerne

vi bør sørge for at farlige stoffer og materialer fjernes fra arbejdspladserne så det er sikkert for danskerne at arbejde

godt arbejdsmiljø vigtigt det er vigtigt at mennesker kan gå på arbejde uden at blive syge af det det er til gavn for det enkelte menneske men det er også til gavn for virksomheden og danmarks produktivitet men at gennemtvinge målet via en stram lovgivning

er ikke til gavn for nogen når man laver en så omfattende ændring for virksomhederne som det fremsatte forslag lægger op til

må man også se på omkostningerne

det er virksomhederne som skaber vækst og fremdrift for danmark og virksomhederne som skaber arbejdspladser for de mennesker som vi alle ønsker at sikre en tryg arbejdsdag socialistisk folkepartis forslag vil medføre store økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet i danmark hvilket vil skade konkurrenceevnen

mener at løsningen på problemet i højere grad må være at virksomhederne får mere rådgivning om konsekvenserne af deres valg og

kan vi forhåbentlig være med til at fremme mere frivillig substitution i stedet for at vi altid skal tvinge det igennem i marts måned i

regeringen sammen med et flertal af partierne i folketinget at indgå en aftale om en ny arbejdsmiljøstrategi strategien fastlægger mål og prioriteringer som sætter kursen for arbejdsmiljøindsatsen frem til to tusind og tyve et centralt element i den aftale er det risikobaserede tilsyn det vil sige at arbejdstilsynet får mulighed for at prioritere flere ressourcer til tilsyn med de arbejdspladser som beskæftiger sig med blandt andet kræftfremkaldende stoffer afslutningsvis vil jeg gerne slå fast at forslagsstillerne fra socialistisk folkeparti også tegner et misvisende billede de fremstiller sagen som om

arbejdstilsynet ikke har styr på situationen og at danske arbejdstagere dagligt udsættes for en stor risiko det er simpelt hen forkert arbejdstilsynet sikrer at flest mulige virksomheder overholder arbejdsmiljøloven og arbejder vedholdende for at fremme substitution faktum er

betændte bylder diarré svigtende hukommelse og problemer med åndedrættet og de har risiko for at udvikle kræft og få hjerneskader det er de menneskelige omkostninger er ordføreren ikke enig i at man også skal se på de menneskelige omkostninger og at der kan være situationer

at arbejdstilsynet bliver udstyret

for at undgå at folk får de lidelser som jeg

vi mener at det er til gavn for både det enkelte menneske den enkelte arbejdstager om man så må sige og virksomhederne med hensyn til den konkrete sag som

jeg blot sige at jeg har noteret mig at ministeren har

wind power igennem adskillige år altså

helt centralt punkt er om arbejdstilsynet

jeg kan blot notere mig som ordfører

at arbejdstilsynet åbenbart har gjort hvad hvad det kunne og at ministeren

og tyve det lyder som om det er en rigtig fremragende aftale man har lavet og da kan vi så være fuldstændig sikre på at vi i hvert fald ikke i de næste år vil stå over for tilsvarende problemer som vi har set på lm wind

det går jeg ud fra problemet er bare at de regler der har eksisteret om at man skal erstatte kræftfremkaldende stoffer med andre stoffer det såkaldte substitutionsprincip for at tale

letforståeligt dansk jo har været gældende i rigtig rigtig mange år og derfor burde den problemstilling der opstod

lm wind power heller ikke have kunnet opstå og når jeg siger

kunnet opstå så jo fordi man selvfølgelig

jamen findes der noget alternativ kunne de have gjort noget andet ja tilsyneladende har man dog været i stand til at producere vindmøller på andre fabrikker uden at bruge styren og uden at bruge stoffer som er tilsvarende farlige eller farligere så det har

tilsyneladende med henvisning til de undtagelser altså de muligheder der foreligger

er fremtidssikrede eller bare

set at det virker logisk nok at sf

deler sfs opfattelse af at i stedet for de meget valne formuleringer om at der ikke må være uvæsentlige forskelle

væsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter så synes vi bedre om sfs formulering som

medmindre det vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren er jo klart skarpere formuleret men dog ikke formuleret på en måde som burde føre til udflytning af samtlige virksomheder til andre lande eller ruin for erhvervslivet nogle har antydet der står netop at hvis det fører til urimelige merudgifter

gøre noget andet end at erstatte det kræftfremkaldende stof der står også og det har jo vakt lidt opmærksomhed

set det er meget positivt at man fra

større indflydelse og nogle flere magtmidler altså jeg arbejdede for rigtig rigtig mange år siden på en bilfabrik i sverige og der havde

man kunne stoppe produktionen hvis der foregik noget der var farligt

der skete ret tit fordi de fleste medarbejdere

som ikke har noget ønske om at stoppe produktionen i tide og utide

henvendte sig til ledelsen og sagde at her var et problem der skulle løses så talte man med en vis vægt også med en større vægt end jeg tror man altid gør i danmark

at hvis man kunne forstå forslaget sådan at hvis bare arbejdsmiljørepræsentanten sagde jamen det er ok vi er enige med ledelsen om at det her er ufarligt eller også er i hvert fald ikke så farligt

forslag sådan at det er arbejdstilsynet der

og det er jeg fuldstændig enig i også fordi er i arbejdstilsynet man vil formode at der er den ekspertise der skal til for at sikre at man ikke lader sig binde alt muligt på ærmet af en arbejdsgiver der

springe over hvor gærdet er lavest så jeg vil sige at fra enhedslistens side er meget positive over for det forslag der ligger fra

side vi synes det indeholder en korrekt beskrivelse af problemet

epoxy har akkurat samme virkning og man bruger faktisk også

er trist men jeg vil bare sige at hvad jeg ved om den her sag og nu er

er at tilsyneladende har man været i stand til på andre

her og producere uden at udsætte de ansatte for de samme risici i hvert fald er jeg ikke bekendt med at der skulle være de samme tilfælde med omfattende skader på de andre vindmøllefabrikker og derfor mener jeg at der findes et alternativ under alle omstændigheder vil jeg sige

er det sådan at hvis man har nogle tilfælde som dem man har haft på lm wind power så skal man finde en løsning på det problem som gør at

danskere konstateret kræft man regner med at fem otte procent af kræfttilfældene i danmark skyldes faktorer i arbejdsmiljøet og derfor må man regne med at mellem

hundrede og to tusind fem hundrede danskere hvert år rammes af kræft

det er kræfttilfælde som formodentlig kunne være undgået hvis man var blevet udsat for mindre farlige stoffer i arbejdsmiljøet det er altså temmelig mange menneskers skæbne det drejer sig om og alene på grund af de her tal er der grund nok til

på om de gældende regler er gode nok

er behov for ændringer ifølge bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer

skal arbejdsgiveren sørge for at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes erstattes

erstatte et farligt stof eller materiale med et ufarligt mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller

sørge for at det sker for eksempel gennem et påbud men et firma kan også slippe for at bruge et andet og mindre farligt stof eller slippe for at bruge robotter altså substitution ifølge de gældende regler

kan en samlet afvejning

virksomheden en fribillet i forhold til substitution at man altså kan slippe for at

det vil sige at så kan virksomheden stadig væk bruge kræftfremkaldende stoffer og materialer bare de fornødne sikkerhedsforskrifter er anvendt og det er ofte ikke tilstrækkeligt så vidt vi kan se skal arbejdstilsynet rette sig efter oplysninger fra virksomheden om at det er for dyrt

farligt stof eller bruge robotter så vidt vi kan se er der ingen nærmere retningslinjer for hvorvidt og i givet fald under hvilke forudsætninger arbejdstilsynet kan underkende en virksomheds samlede afvejning og det er jo ellers et meget meget centralt spørgsmål

derfor bør det sikres at en virksomhed som for eksempel lm wind power ikke som det har været beskrevet i medierne her i februar to tusind og elleve

stof styren ved produktion af vindmøller selv om andre vindmøllevirksomheder som vestas og siemens som det er nævnt ifølge medierne for længst har substitueret styren ogeller minimeret medarbejdernes omgang med det stof blandt andet ved at bruge automatiserede arbejdsprocesser resultatet er som jeg også var inde på tidligere at medarbejderne på lm wind

forgiftning af styren der har medført kvalme i hverdagen hovedpine betændte bylder diarré svigtende hukommelse og problemer med åndedrættet plus mere langsigtet altså risikoen for at udvikle hjerneskader og kræft

i sf

lovgivningen som jeg har nævnt det ikke i tilstrækkelig grad giver arbejdstilsynet hjemmel eller kompetence til at give påbud om substitution og der opfordrer vi så

regeringen til snarest muligt gennem lovgivning eller på anden måde hvis det kan lade sig gøre

sikre at arbejdstilsynet håndhæver arbejdsgiverens pligt til at sørge for at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes eller erstattes med noget

effektueres og

magt til arbejdstilsynet er altså for de stoffer der står på arbejdstilsynets kræftliste eller stoffer der kan give reproduktionsskader altså påvirke evnen til at få børn herunder

man risikerer at få misdannede børn eller som kan give nerveskader altså for eksempel hjerneskader ud fra debatten her i dag

i det hele taget vil vi meget gerne indgå i en dialog om hvordan en strammet lovgivning skal se ud det kan sagtens være at der er noget af det som vi har foreslået som skal tilpasses og hvor man skal bevæge sig i en lidt anden retning men bare fastholde hovedsigtet vi vil gerne give arbejdsmiljørepræsentanterne en stærkere rolle hvor det bliver et vigtigt aspekt når arbejdstilsynet skal vurdere sagen om arbejdsmiljørepræsentanterne er enige i at det bliver en urimelig stor udgift for arbejdsgiveren at bruge robotter eller et mindre farligt stof for de ansatte og deres repræsentanter står jo

at det på den ene side er dem der skal lægge krop til de farlige stoffer og de mulige dødbringende sygdomme

deres arbejdsplads så vi mener faktisk at de har nogle gode

på den måde som vi faktisk har tænkt det men det er arbejdstilsynet der skal afgøre om der så skal gives et påbud om at bruge et mindre farligt stof eller robotter så vil jeg sige at det selvfølgelig er klart at hvis man erstattede styren med epoxy

ville der umiddelbart ikke være noget

lysende klart men hvis man eventuelt hvis man

kunne pakke det ind i nogle maskiner så det

hos nogle af de andre vindmølleproducenter så nævnte ministeren at

et eu direktiv om kemiske stoffer hvis

vedtaget jeg vil sige generelt

danmark på mange punkter optræder som den alt for flinke dreng

andre lande

også set herhjemme i forbindelse med det der hedder anerkendelsesdirektivet som har noget at gøre med uddannelse og som havde store virkninger for sikkerhedsuddannelserne i danmark at den nuværende regering havde én opfattelse af hvad man kunne inden for de rammer

vurdering af hvad der kunne lade sig gøre så eu direktiver

altså også fortolkes og jeg tvivler på at det her ville være i uoverensstemmelse med eus direktiv om kemiske stoffer så nævnte ministeren at

der for eksempel er tale om at alle virksomheder skal indsende indsende

i i de her sager det er sådan set ikke tilfældet

gøre hvis man ikke laver en substitution der hvor man gør det skal der ikke indsendes noget som helst

ikke bare skal se på virksomhedens omkostninger men også skal se på medarbejdernes omkostninger altså de menneskelige omkostninger

jo lige præcis den afvejning af hvor alvorligt det er at man kan skade ansatte og og

det vil sige at familier kan miste familiemedlemmer på den konto

forhold til virksomhedens omkostninger og der er det klart at

arbejdstilsynet som er bedst til det

nævne at ministeren

lovgivningen siger at der skal være et sikkert og sundt arbejdsmiljø og at det har arbejdsgiveren ansvaret for det er så rigtigt som det er sagt

arbejdsmiljø men

jo ikke nogen af os der tror på vi ved alle sammen at sådan fungerer det ikke i praksis

derfor er det at der er brug for blandt andet et arbejdstilsyn og der er brug for nogle arbejdsmiljørepræsentanter som har en vis indflydelse

ske og der kan vi sige at

for ikke bare støttepædagoger i form af arbejdstilsynet

hjælpe dem med at sørge for et ordentligt arbejdsmiljø men de har indimellem også brug for arbejdstilsynet i den rolle som man kunne kalde

kontrollerende og styrende og hvor man kan pålægge virksomhederne noget men jeg ser frem til at vi i arbejdsmarkedsudvalget får en god dialog og debat om det her som sagt er vi åbne over for hvordan man kan gribe det her an

er det erhverv der har den højeste forekomst af anmeldte arbejdsbetingede hudsygdomme desuden har en ny undersøgelse vist at frisører kun arbejder lidt over otte år i faget smerter håndeksem og allergi er de hyppigste årsager til at frisører forlader faget så der er ingen tvivl om at der er arbejdsmiljømæssige problemer i frisørbranchen problemer som vi jo heller ikke skal sidde overhørige

et første møde med danmarks frisørmesterforening og dansk frisør og kosmetiker forbund fælles for både arbejdsgiver og de ansatte i branchen er at de er fuldt ud opmærksomme på problemerne

til at vi sammen drøfter mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøet allerede i overmorgen

møde i arbejdstilsynet for at gå mere i dybden arbejdstilsynet har forinden bedt arbejdsmedicinsk klinik på bispebjerg hospital om at vurdere

arbejdet med kosmetiske produkter drøftelserne skal selvfølgelig tage højde for den nye viden på området spørgsmålet er så

gravide frisørers arbejdsmiljø et forbud mod at anvende bestemte kemikalier er næppe den rette løsning

at bruge lige her og nu det kræver at den enkelte frisør har en chance for at identificere de stoffer som de ikke må bruge det kræver igen at produkterne indeholder letforståelige deklarationer og når produkterne ikke kun laves i danmark

spørgsmålet er så om arbejdsmiljøreglerne er gode nok eller om vi har behov for nye regler hvis vi ser på reglerne i dag

frisørerne hvis reglerne ellers

ansatte beskyttes mod påvirkninger der kan være farlige for graviditeten det er frisørmesteren der som arbejdsgiver har ansvaret for at sikre at arbejdsmiljøet i frisørsalonen er sikkert og sundt arbejdsgiveren skal for eksempel sikre at der både er udsugning og beskyttelseshandsker som de ansatte skal benytte når de arbejder med farlige stoffer arbejdsgiveren skal også sikre at de ansatte får den nødvendige instruktion og oplæring i hvordan de arbejder sikkert og sundt for eksempel hvordan frisøren kan undgå at hænderne kommer i

produkterne herudover er der særlige regler for gravide arbejdsgiveren skal

at den gravide udsættes for påvirkninger der kan være farlige for

skal arbejdsgiveren sørge for at arbejdet kan udføres uden risiko for den gravide for eksempel ved

regler overholdes er arbejdsmiljøet sikkert og sundt også for gravide jeg mener derfor at arbejdsmiljøreglerne er gode nok

afhænger jo ikke kun af reglerne men også

om de lever op til og har mulighed for at leve op til dem det kræver at man har ordentlig fokus på problemerne og at man rent faktisk handler efter

nævnes der for eksempel en ordning for malerne i malerbranchen bruges nemlig også produkter som kan være svært for malermesteren at vurdere farligheden af her har branchen lavet en ordning der skal beskytte gravide malere efter denne ordning

kan malermestrene få oplyst hvilke produkter

arbejde med under særlige forhold eller slet ikke må arbejde med

frisørbranchen også kunne nå frem til en lignende ordning for

det er et af de emner som arbejdstilsynet vil tage

på deres møde i næste uge jeg vil selvfølgelig sikre mig at branchen rent faktisk tager hånd om problemerne jeg vil derfor følge dialogen tæt og efterse at der bliver fundet nogle brugbare løsninger på de problemer der jo helt åbenlyst er jeg mener at vi er på det

at forbedre arbejdsmiljøet i branchen et spor

også er med til at ændre noget for frisørerne i stedet for et forbud som lige umiddelbart kunne lyde flot men i virkelighedens verden

have den store effekt regeringen kan derfor ikke støtte

kunne støtte beslutningsforslaget men jeg vil sige til ministeren at hvis hendes hensigt

sikre at man får

bare sige at hvis det er rigtigt forstået tror jeg at

følge med i hvad der videre sker men jeg vil beskæftigelsesministeren og alle mulige andre med at det er lykkedes at få hele branchen og

i medierne for par måneder siden jeg vil ikke trække den her debat i langdrag

både arbejdsgiverside og arbejdstagerside i

sidste uge og at der var stor enighed om at der er nogle arbejdsmiljømæssige problemer men også at man langt hen ad vejen jo kan løse dem ved

bruge handskerne problemet er bare at der er rigtig mange frisører

malerne har så så jeg som nævnt gerne at man kunne blive enige om

og det er noget af det som man som nævnt skal drøfte med arbejdstilsynet

men jeg tror også at det er vigtigt at det er brancheaftalte løsninger man finder frem til

meget meget stor respekt fra både arbejdsgiver og arbejdstagerside hvis det er noget man er blevet enige om og

frisørfaget afprøver mulighederne for at lave nogle aftaler det synes jeg

for en ting er at alle er positive nu

hvor man jo har rigtig gode erfaringer med

frisørfaget må kunne indse at hvis man ikke kan tilbyde gravide medarbejdere ordentlige

og også at det er noget af det vi sagtens kan drøfte i arbejdsmarkedsudvalget hen ad vejen

set også at vi er relativt enige

frisørmestrene og de ansattes

til en god drøftelse og da det kommer til at ske

man i hvert fald har et godt grundlag at diskutere ud fra

i og med at arbejdstilsynet er der og

både arbejdsgiverside og arbejdstagerside

vi relativt aktivt går ind i den her

der er ingen tvivl om at det har været lidt svært tror jeg sådan umiddelbart at finde en løsning

umiddelbart ligger der ikke

plan b og der er heller ingen der siger at det lige præcis bliver

lægges op til at man finder en fælles løsning som alle kan leve med så frisørerne

dejlige toner enhedslisten har ret i at frisører og ikke kun gravide frisører

blive udsat for kemikalier der kan have nogle uheldige bivirkninger for den enkelte frisør derfor

skal frisører også beskyttes når de arbejder med disse skadelige stoffer det siger lovgivningen i dag og det indgår også i uddannelsen at man kan komme i kontakt med skadelige stoffer og at der skal bruges personlige værnemidler det skal arbejdsgiveren

følge op ude i den enkelte salon for det er ham eller hende der har ansvaret faktisk skal arbejdsgiverne også vurdere om den gravide udsættes for påvirkninger enten via luft

berøring jeg ved jo som ministeren nævnte at ministeren er i dialog med branchen

med den gældende lov og med det yderligere fokus som ministeren nu har sat

selv om der er et godt tid til jul har jeg også det håb at ministeren og branchen finder en løsning der kunne ligne den som malerne

er inde på men venstre kan ikke støtte dette forslag og vil afvente ministerens dialog

er meget optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø og det er på alle landets arbejdspladser hvor enhver medarbejder skal have et sikkert og sundt

desværre er frisørernes og især gravide frisørers arbejdsmiljø mange steder rigtig dårligt

de bruger blandt andet stoffer som miljøministeriet fraråder gravide at bruge det kan være hårfarve

og andre stoffer som kan være voldsomt allergifremkaldende

og hormonforstyrrende og der er faktisk rigeligt med substitutionsmuligheder for de her stoffer men uanset om der er det eller ej så står hensynet til de ufødte børns helbred og deres mødre øverst på socialdemokratiets dagsorden det er et hårdt arbejde at være frisør

er den typiske frisør i faget

nogle af de undersøgelser der ligger i baggrundsmaterialet at der er nogle kræftformer der direkte er overrepræsenteret

men gravide frisører kan i princippet farve hår på kunderne mange gange hver dag i hele deres graviditetsperiode

det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt at det forholder sig sådan og havde frisørerne været malere i stedet for

det er socialdemokratiets håb at branchen arbejdstilsynet og fagforbundet lynhurtigt kan finde en varig

beskytter de ufødte børn og deres mødre hundrede procent det kan simpelt hen ikke gå for hurtigt og hvis det ikke sker

der er nogle problemer inden for frisørbranchen det er nødvendigt at se på hvordan man kan beskytte medarbejderne på den rigtige måde og derfor er det også glædeligt at ministeren har taget fat i brancheorganisationer

for at se på hvordan man kan løse de problemer der er

forbyde alt inden for frisørbranchen vi kan da godt se at resultatet

hårfarve kvinderne egentlig har når det kommer

rigtige metoder til at

medarbejderen under graviditet men

kan gøre det bedre end man gør i i dag derfor ser vi i

frem til de møder som ministeren har annonceret med organisationerne her for at finde en løsning på det og jeg tror de kommer frem til

med til at at afhjælpe nogle af de

vi ved jo at der er mulighed for at beskytte sig i dag inden for branchen men vi ved også at mange frisører

at de ikke rigtig har føling med det hvis

håret med farvestoffer men selvfølgelig skal der findes en fornuftig løsning på det og det ser vi i dansk folkeparti frem til

samtaler ministeren har med organisationerne

min stemme er efterhånden brugt helt op på grund af mit halsonde

at det har virket inspirerende både på frisørmestrene og på de ansatte frisørers fagforbund at der har været en politisk aktivitet på det område

er en interessant læresætning at i det øjeblik der fra politisk hold bliver interesse for et område og for at gøre noget ved det når man står med nogle meget alvorlige problemer så kan det også forekomme

fagforbund går ind i et samarbejde for at løse

et sikkert og ordentligt arbejdsmiljø utrolig højt og det også for frisører de skal også kunne gå på arbejde uden at blive syge af det så det er klart at vi må gøre en ordentlig indsats for at beskytte dem og især de gravide frisører frisørfaget er et af de erhverv

hyppigst er udsat for arbejdsskader derfor er vi konservative også meget

med formålet i enhedslistens forslag

vi er til gengæld uenige i at vi skal have mere lovgivning på et udokumenteret grundlag den gældende arbejdsmiljølovgivning sikrer allerede det nødvendige lovgrundlag for at også frisører beskyttes mod unødig påvirkning fra farlige stoffer og materialer der står står specifikt i lovgivningen at der skal tages særligt hensyn til gravide derfor er den eksisterende lov på nuværende tidspunkt fuldt ud dækkende hvis altså blot

skulle arbejdsmiljøet være sikkert og sundt

så det som jo er den store udfordring et forbud mod at gravide frisører arbejder med visse stoffer vil være uhensigtsmæssigt der findes ingen dokumentation for konsekvenserne af gravide frisørers arbejde med kosmetikprodukter pt

og klart dokumenterer konsekvenserne for de gravide så bør det revurderes om lovgivningen skal ændres yderligere med den gældende arbejdsmiljølov

jeg dog meget overbevist om at beskæftigelsesministeren gør hvad der kan gøres vi ved jo også at beskæftigelsesministeren allerede har talt med de relevante aktører fra branchen samt arbejdstilsynet og det skulle så også gerne munde ud i at vi får yderligere fokus på blandt andet de gravide frisørers forhold samlet set

vi konservative altså ikke støtte op om forslaget da vi mener at

de nødvendige tiltag på nuværende tidspunkt allerede er

negativt overrasket da vi her for et par måneders tid siden første gang for alvor stiftede bekendtskab med de arbejdsmiljøforhold der var i frisørbranchen godt nok kunne man godt på baggrund af sine forholdsvis sjældne besøg sådanne steder konstatere at der tit var en lugt som antydede at der var der måske ikke så sundt at være men vi havde måske alligevel en opfattelse af at

blev taget hånd om en rimelig beskyttelse mod farlige kemikalier når det handlede om medarbejdere

men selvfølgelig i særdeleshed var når der var tale om medarbejdere

ikke mindst synes jeg jo det var lidt chokerende at se den umiddelbare reaktion der kom fra frisørmestrenes side på den kritik der blev rejst

at man som gravid frisør kunne gå ind på

miljøstyrelsens hjemmeside og se

få en lang række gode råd til hvad man skulle undgå af stoffer for så derefter at kunne konstatere at det var

nogle man gik og arbejdede med hver eneste dag på sit arbejde

jo givetvis skabt meget usikkerhed og nervøsitet og også en stor risiko for at det faktisk

må jo sige at der er en række af de her stoffer

anser det for at være meget meget sandsynligt er

vi så ydermere ved at effekten i forhold til fostre er større end den er i forhold

helt klart at det her er et meget meget alvorligt problem

meget glædeligt at høre ministerens tale i dag

de forslag hun havde til hvad man skulle gøre ligger efter min opfattelse meget tæt på det som enhedslisten har foreslået så hvis der skulle være nogle nuancer og det må der have været siden ministeren ikke kunne støtte vores beslutningsforslag

også glad for at frisørmestrene nu har tilkendegivet at

set er indstillet på at gå ind i at finde en løsning jeg tror dog nok at det har spillet en vis rolle i forhold til at der nu er blevet en velvilje over for at finde en løsning at der har været mediemæssig omtale af problemstillingen

også takke dansk folkeparti for at man ikke var så præcis med at man ikke kunne støtte vores beslutningsforslag da man udtalte sig til medierne som man var i dag

godt have trampet lidt rundt i hvordan herre jørn dohrmann kan sige

ikke kan men når effekten

løse problemerne så det er jo ikke nødvendigt

er rigtig godt jeg er glad for at

sin tale helt af sig selv kan

man jo har løst en tilsvarende udfordring på malerområdet på en rimelig tilfredsstillende måde og at det også var den vej man skulle betræde jeg er jo sikker på at de mennesker som sidder og træffer afgørelser i de

er en klar forventning om at der findes en tilfredsstillende løsning på det problem der eksisterer her

løsningen findes rimelig hurtigt så det synes jeg

set er en meget god udgang på debatten

er nogen grund til at trække sagen yderligere i langdrag for

har været meget tilfredsstillende har været den vilje til at gribe ind jeg har samme opfattelse som

vi har haft den her debat og roen sænker sig så kan begynde at trænere igen

få hjælp fra mange andre inklusive ministeren og så vil vi selvfølgelig tage nogle yderligere initiativer hvis man ikke kan løse den her problemstilling igennem en forhandlingsvej og en dialog mellem

kan være helt sikker på at jeg går herfra i aften og er glad og tilfreds og hvis jeg skulle give udtryk for mindre tilfredshed med ministeren

fuldt berettiget men til gengæld er det også rimelig berettiget at

henviser til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside